forespørgsel tilbage vil ministeren redegøre for hvorfor regeringen vil skære ned på

su stipendiet og fjerne det sjette su år og hvilke konsekvenser en sådan nedskæring kan få for studerendes leveforhold og gennemførelse af studierne ulighed i uddannelsessystemet og vores uddannelsesniveau i danmark forespørgslen er hermed bortfaldet jeg skal gøre opmærksom på at det på dagsordenen i dag til punkt syv om forespørgsel nummer f to fremgår at eventuel afstemning udsættes til torsdag den tiende november to tusind og seksten

torsdag den tiende november to tusind og seksten til klokken tretten har jeg udsat en eventuel afstemning om f to til tirsdag den femtende november totusinde

og vores ambitiøse helhedsplan har to partier i

valgt også at fremlægge en plan der dækker næste år det er alternativet tak til herre uffe elbæk og det er de radikale tak til herre morten østergaard

glad for kvalificeret modspil men først og fremmest glæder

lad os nu bare sige det som det er noget tilfrosne positioner er ved at tø en smule op nu hvor vi har valgt at tage en ting ad

men som jo i hvert fald i første række også fører til at der nu opnås resultater den første delaftale er om forskningsreserven hvor regeringen sammen med

sat fokus på de danske fødevareerhverv og på at understøtte forskning i fremtidens velfærd sundhed og uddannelse en aftale om udmøntning af satspuljen hvor vi blandt andet sætter penge af til en styrket kræftindsats og til at understøtte at færre er socialt udsatte

samlet finanslovsaftale inden for en uges tid eller noget sådant

en vigtig dag der er valg til menighedsrådene og det kan de flere steder klare i ro og orden uden kamp uden stemmeseddel det ser unægtelig

anderledes ud når de vågner på den anden side af atlanten amerikanerne går til valg den amerikanske valgkamp har vi iagttaget og resultatet er jo indlysende vigtigt ikke bare for dem selv men også for os andre usa er en af danmarks allernærmeste allierede hjørnestenen i

sikkerhed verdens største økonomi en vigtig samhandelspartner præsident obama har været med til at sikre store internationale resultater klimaaftalen i paris atomaftalen med iran og han har

en betydning der rækker videre end de konkrete resultater med sit optimistiske tolerante og åbne verdens og menneskesyn er han et forbillede ikke bare for mange amerikanere men også for mange mennesker uden for usa det er rigtig rigtig vigtigt for danmark hvem der er præsident i verdens mægtigste land

den amerikanske valgkamp

har været hård den har blotlagt

en dyb splittelse i den amerikanske befolkning uanset hvem der bliver valgt

en stor opgave for en kommende præsident at samle den amerikanske befolkning igen og jeg vil gerne her i dag

på den amerikanske valgdag udtrykke det håb at usas næste præsident fortsat vil se europa som sin vigtigste partner når det gælder sikkerhed og økonomi vi har brug for et usa der tager lederskab bakker op om nato vi har brug for usas lederskab i kampen mod terror og vi har brug for et stærkt usa der tror på frihandel fra dansk side vil vi vi uanset resultatet bygge videre på vores nære alliance med usa det vil jeg gerne tilkendegive her i dag på den amerikanske valgdag og så

jo vil gøre det svært at samarbejde fremadrettet hvad vi allerede

når jeg vælger at tage det ind i spørgetimen i dag er det fordi vi har bygget danmark på det modsatte

også med folk vi er uenige med hen over den politiske midte oppositionen

og når det har krævet både pragmatisme

at finde hinanden derfor synes jeg selvfølgelig at den aktuelle politiske situation er er interessant set i et historisk lys

af den overbevisning at vi igen står over for udfordringer som kræver et et bredt

komme lidt tættere på en af de meget aktuelle diskussioner nemlig hele

må forstå på regeringen at man man ikke forventer at kunne lave en aftale om både vurderingssystemet og den efterfølgende beskatningsmodel

for den enkelte boligejer familie og for dansk økonomi under et

gerne høre statsministeren i dag om ikke vi kan lave en aftale om at de partier der tager ansvar for at lave et nyt ejendomsvurderingssystem hvad jeg håber vi kan få på plads hurtigt også efterfølgende finder hinanden i en fremadrettet boligbeskatningsmodel der både sikrer at vi kan kompensere for de problemer der måtte opstå

et nyt vurderingssystem men som også skaber den langsigtede tryghed og sikkerhed vi har behov for

det politiske efterår i lyset af den måde som regeringens helhedsplan for et stærkere danmark blev

jeg håber selvfølgelig at vi oven på finanslovsaftalen påny kan få det rum der gør at vi også kan tage

klart at boligbeskatningen og boligvurderingssystemet hænger

sammen når vi nu lægger op

få en forhåbentlig meget bred aftale om boligvurderingssystemet og i kølvandet på det vende tilbage til spørgsmålet om boligbeskatning

råderum som ikke er særlig stort i hvert fald i

spørgsmålet forekommer

indlysende naturligt

lave et nyt boligvurderingssystem ved samme lejlighed også udtrykker en ambition om at søge at blive enige om et efterfølgende beskatningssystem

at kunne lave brede politiske aftaler som vi dermed også kan sige til danskerne vil bestå efter et valg

det er vigtigt omkring boligøkonomien jeg er glad for

men skulle vi ikke gå skridtet længere og

at den aftale der skal være omkring boligbeskatningen

funderes hen over den politiske midte og det kræver så som minimum

alene sammen med det forbehold at når man skal diskutere boligskatter og regeringen har jo lagt et forslag frem hvor vi har reserveret fire og tyve milliard

at der kommer en regning med

mindre men ellers er det en regning på fire og tyve milliard

enig om hvordan skal finansieres så det er jo et logisk forbehold jeg tager

at de store samfundsreformer vi lavede omkring dagpenge og efterløn var forankret hen over midten så de

vi vi fremadrettet også lægge vægt på at en boligbeskatningsaftale er forankret hen over midten så man har garanti for at den også

er om vi kan havne i den situation at et enkelt parti som ikke er særlig repræsentativt for hele den danske

bestemme hvad en regering kan og ikke kan i danmark det vil jeg advare imod det skal selvfølgelig være sådan at mandaterne kan bringes i spil og at man kan lave brede politiske aftaler og derfor vil jeg gerne

overbevisning at et nyt ejendomsvurderingssystem skal efterfølges af en aftale om

den fremtidige boligbeskatning vi har behov for tryghed og stabilitet på det her

og det kræver selvfølgelig

og det vil glæde mig rigtig meget hvis vi i løbet af relativt kort tid får en aftale om det

at det følges op af en boligbeskatningsaftale og det er også naturligt at have den ambition

insistere på at boligbeskatningsaftalen skal ses i sammenhæng med hvad det er for et perspektiv der er i dansk økonomi ikke bare i to tusind og sytten

en årrække frem og vi har fremlagt et helt konkret forslag der viser at vi ansvarligt kan udskyde balancepunktet i dansk økonomi fra

tusind og fem og tyve og derved frigøre

specielt i forhold til at skulle prøve at distancere det amerikanske politiske system fra fra det danske der foregår

er jo også delstater der skal have valg om en mængde politiske spørgsmål sådan er det

frem i dag over for statsministeren er at nu er det

første gang vi har en debat efter det britiske resultat ved folkeafstemningen i juni måned

juni hvor de valgte at melde sig ud

at når eu har lagt forhandlingspositionen fast over for storbritannien

har sagt at hvis storbritannien skal have en frihandelsaftale med eu altså have fri handel med os andre

her i danmark så kræver det at briterne

accepterer fri bevægelighed

fra eu landene herunder også fra de østeuropæiske lande som måske var en af grundene til at de faktisk stemte som de gjorde tilbage i juni måned

gerne spørge statsministeren om der er nogen rimelighed i det hvorfor gør man ikke det fra dansk side fra eus side at man siger til briterne selvfølgelig vil vi gerne have en frihandelsaftale med jer også selv om vi på forhånd ved at i selvfølgelig bliver nødt til

have nogle restriktioner altså nogle muligheder for at regulere indvandringen til jeres land

så forudsætningen for frihandel fra briternes side vil vel være at de har restriktioner altså selvbestemmelse i forhold til indvandring

det amerikanske valg så det bliver interessant at følge mediernes dækning af

det tyske valg næste år så til spørgsmålet

at eu har lagt sin forhandlingsposition fast

ret beset står vi i en situation hvor storbritannien endnu ikke har fastlagt sin forhandlingsposition

det starter jeg havde selv fornøjelsen af at møde

den britiske premierminister på marienborg for nogle uger siden og uden at referere i detaljer

må jeg bare sige at det ikke stod helt klart hvad det var for en ambition storbritannien har fremadrettet i sin relation til eu og det er jo det vi afventer det vi har sagt

er at vi ønsker os et fredeligt forløb en fredelig skilsmisse men vi ønsker også en aftale som er balanceret altså hvor rettigheder og pligter

i virkeligheden svært at komme rigtig videre med den her sag indtil storbritannien har valgt at aktivere den her berømte artikel halvtreds hvilket premierministeren har tilkendegivet vil ske

af marts måned næste næste år for mig er det naturligt at rettigheder og pligter

storbritanniens beslutning handler det jo

om at varetage danske interesser og vi ønsker at have en frihandelsaftale med storbritannien der muliggør fremtidig eksport men vi ønsker også at det skal være balanceret så man ikke vinder kan man sige særlige

dele af den her

sige samlede pakke der balancerer hvad der er

hvad ved jeg at danske vindmøllefabrikanter leverer hardware ind

op med eksperter og håndværkere som skal have fri adgang til at installere de her møller og overvåge dem og monitorere dem og hvis vores fødevarevirksomheder installerer fabrikationsanlæg

noget tilsvarende derfor må man

i en moderne form for samhandel er vigtigt at mennesker også kan følge

ikke være sådan at det kun går den ene vej altså at man har et land som har fuld og fri adgang til til vores marked hvis vi ikke balanceret har den samme adgang

jeg jo ikke ønsket brexit og derfor ville

set valgte at være fuldt og helt med på det indre marked så langt man nu kan når man træder ud af eu samarbejdet men det beror jo på deres udspil det vi tilkendegiver og som jeg også tilkendegiver og som er i danmarks interesse fordi det altså

de vil forlade eu det skyldes

over indvandringen til deres land

at da vi har en interesse i en stærk frihandel med storbritannien og vi ved at det

får større kontrol over indvandringen til deres land

den frihandel vi gerne vil have med dem og der kan jeg simpelt hen ikke få ind i hovedet hvorfor

forhånd har sagt til briterne i skal bare lige vide at vi kun laver kun en frihandelsaftale med jer

i øvrigt accepterer eu reglerne om fri bevægelighed for personer som de er udtrykt igennem både regler og domstolsting og sager

dernæst

har beskæftigelsesministeriet jo også vurderet at omkring tre fjerdedele af dem der bliver ramt af kontanthjælpsloftet

omkring syvoghalvfjerdstusind mennesker som

lene hun er to og tredive år hun har en datter på fem år

har været på kontanthjælp i elleve år hun har sendt i omegnen af fire

ansøgninger hun har været i både længerevarende praktik i afklaringsforløb og

altså i hele den der rumle hun vil helst ikke på førtidspension hun vil gerne have

det ved det at hun ikke bare er ledig lene har også cerebral parese hun er spastiker

rundt i en elscooter hun er dårligt gående får ofte kramper kan ikke stå op i længere tid ad gangen og har smerter i knæene og hold i ryggen nu bliver lene og hendes datter så ramt af kontanthjælpsloftet det koster dem

skal tages ud af et i forvejen stramt budget det barokke er jo at kommunen har vurderet lene til at blive fritaget for at blive ramt af to hundrede og fem og tyve timersreglen fordi hun har et handicap og slet ikke er jobparat alligevel rammes hun af kontanthjælpsloftet

i kombinationen af kontanthjælp og en række andre ydelser

for at øge det der hedder forskelsbeløbet der er nogle tal fremme i dag

hvad det er for nogle folk der er på kontanthjælp

overvægt af kontanthjælpsægtepar med anden etnisk

er derfor vi ønsker at føre en politik

en kombination af at lægge et loft og så meget gerne jo også give nogle

skattelettelser det er blandt andet derfor vi i vores plan har foreslået

en jobpræmie flytter flest mulige mennesker ud af

alt for for længe og derfor er der et udtalt behov for og det bliver i øvrigt også lettere hvis vi får antallet bragt ned at kommunerne så at sige bruger alle de værktøjer

om de mennesker der ikke umiddelbart står til rådighed for arbejdsmarkedet og som jo i virkeligheden derfor

kun to og tyve måneder gamle datter dør og i dag er

hvis han bliver sat over for mange ting på én gang eller deadlines bliver han svimmel mister kontrollen med sine ben i det hele taget siger hans læge at han ikke skal arbejde fordi det kan forværre hans stress og udløse flere epileptiske anfald

morten og hans syv årige datter så ramt af kontanthjælpsloftet og morten er i gang med at lede efter arbejde kontanthjælpsloftet tvinger altså mennesker som kan blive mere syge af at gå på arbejde

ikke anerkender at der er mennesker der sidder i en vanskelig situation nej

jeg ved godt at det ikke er sjovt at skulle leve af

det ved jeg godt og jeg ved godt at det bliver vanskeligere ved at der er lagt et

kan man leve på en kontanthjælp også med loftet ja det kan det kan man så det kan vi godt stå inde for det bedste og mest virksomme socialpolitiske værktøj vi overhovedet kan tage i brug er at få flyttet folk væk fra forsørgelse

det der er formålet det vil i øvrigt også over tid

muliggøre at de ressourcer der så

til rådighed og nu snakker jeg altså ikke om overførsler nu snakker

jo den balance der ligger i i den politik vi har fået gennemført med et flertal i folketinget og som det i øjeblikket er lysende uklart om overhovedet vil blive lavet om hvis der

mennesker med handicap som der ikke findes job til og som hjertens gerne vil have et men som ikke kan få

til at finde det job der ikke er der eller

ydelsen til folk som slet ikke er parate til at tage et job eller der bliver skåret ned

få det arbejde som regeringen gerne vil motivere dem til at tage

det fint nok at man kan sige jamen filosofien bag det er at det skal kunne betale sig at arbejde og man kan sige nok så mange gange at syge mennesker ikke skal være i kontanthjælpssystemet men det er de tre fjerdedele af dem der bliver ramt af loftet er ikke arbejdsmarkedsparate

og vi har for mange ægtepar ikke mindst med anden etnisk baggrund på kontanthjælp det er også en realitet vi skal gøre noget ved

vedstår mig fuldstændig det loft og jeg siger også at jeg godt ved det ikke er let at leve på kontanthjælp men jeg siger også og det er vi så åbenbart uenige om at vores vurdering er at man kan leve på kontanthjælp også med det loft vi har

og så tjener det samtidig det formål som er det egentlige nemlig at

de mennesker som er på kanten af arbejdsmarkedet og som ikke kan få et job med en stor løn vil opleve at den økonomiske fremgang ved at tage sådan et job

markant og det er med den ambition at flytte folk ud af kontanthjælpen vi ser i øvrigt også i øjeblikket at antallet af danskere på offentlig forsørgelse falder det sætter gang i den gode spiral at vi ikke skal bruge penge på overførsler

uddannelse forskning eller på at sætte skatterne ned for folk med små indkomster

reelt set tvangsopkrævede midler som som licensen er hvis man er et menneske som tjener omkring en hundrede og

i timen så er licensen så høj i dag fordi det er beskattede penge man skal betale med at man reelt tvinges til at arbejde op mod en hel uge om året for at finansiere danmarks radio for nu at tage den største del af det hvad er statsministerens

syn på det her er det på tide at vi får en modernisering

ikke mindst set i i relation til

unge menneskers reelle medieforbrug er

og atten med og i god tid inden da

licensen er er høj

generelt også optaget af at det skal være billigere

være dansker og der er licensen bestemt også

en kandidat spejlbilledet på det er

og det er en diskussion vi gerne går

er brug for inden man bare lige

bedre public service vi kommer til at diskutere hvordan balancen mellem danmarks radio og de andre medier i en verden der forandrer sig effekten eller værdien af noget af den mediestøtte vi har har givet forandrer sig jo over tid altså når vi for eksempel giver nulmoms til

avispapir og avispapir fylder mindre

man sige at det skatteyderbetalte bidrag ind i medielandskabet

bliver mindre og hvis licensen så bare er permanent

der nogle balancer der forskydes man skal give sig god tid til den her debat det har

jo reelt set ekstremt høje abonnement som det er eller licens som det er altså man kan reelt set ikke hvis man

mobiltelefon frasige sig at

reglerne i dag og det tror jeg virker stærkt provokerende

en stadig stigende del af befolkningen og det kan jeg godt forstå der er et demokratisk problem her så

ikke yderligere opfølgende spørgsmål men jeg kvitterer for

er særlig det forhold at vi helt aktuelt har set de her politiaktioner mod ledende ledende politikere fra

to formænd så det er

kupforsøg har været

en situation hvor hvor menneskerettighedssituationen generelt i tyrkiet

præsident i kølvandet på det har strammet op

vigtigt at det påtales og det har udenrigsministeren gjort i går og det gør vi tilsvarende også i

på de forpligtelser de har i den

indgået med dem som jo altså er en stor del af svaret på at vi nu har en helt anderledes flygtningesituation i europa og dermed også i danmark

sidste år

der er behov for at opretholde et samarbejde med tyrkiet

samtidig med at vi så i øvrigt

de skred vi ser finde sted

også brug for et fortsat samarbejde med tyrkiet

og så har vi i øvrigt en dimension i det tyrkisk europæiske samarbejde hvor tyrkiet jo altså er forpligtet på

nogle nogle fremskridt hvis man vil have ekstra rettigheder blandt andet i forhold til visum

og aktuel og faktuel viden er trådt i baggrunden for postulater om snart sagt hvad som helst

skal prøve at forstå hvad der foregår i verden vigtigt at holde fast ved at

er en nøgle til det ikke bare til hvad vi skal leve af men også hvordan vi skal leve sammen hvis ikke vi skal blive

jeg nødig sammenligne obama med statsministeren

at vi skulle diskutere danmarks fremtid da vi havde spørgetime

hele handle om regeringens overlevelse og der svarede statsministeren her i salen

om det var danmarks fremtid

var appetitten jo meget stor fra radikal side nu forstår vi så at danmarks fremtid er sat lidt på pause mens vi afklarer regeringens

tale lidt mere om elefanten i rummet det blev så ikke i dag kan jeg konstatere på spørgsmålene

jeg vil bare fra radikal side sige at vi er meget villige til at

gå ind og tage ansvar for en finanslov hvis vi kunne overbevise regeringen om at man skal holde op med at spare på uddannelse vi har dygtige kritiske talentfulde kreative danske unge fordi vi har investeret i deres uddannelse og mit spørgsmål til statsministeren er er regeringen af den opfattelse

som er sat uhensigtsmæssigt i forhold til fremtidens arbejdsmarkedsbehov

skal man have nogle ressourcer for at kunne omsætte den diskussion til handling ja det

bestemt har en ambition om at vende tilbage til når finansloven er på plads har lagt op til at alle umiddelbare besparelser ved en justering af

systemet som vi foreslår flyttes til en kompetencepulje der altså målrettet kan bruges til at løfte kompetencer hvilket i øvrigt står i skærende modstrid til dengang herre morten østergaard selv var minister og man skar

og og den slags ting i forbindelse med en vækstpakke der har vi altså den tanke her at vi ved at justere lidt på

milliardbeløb til at give danmark

har stået her og sagt at vi har en ambition om

generere en milliard til en kompetencepulje ligesom vi i øvrigt også

hvis der er flere der søger én bestemt uddannelsesform sørger for at taxameter og penge

og det skal jeg formidle videre for det ser vi gerne og jeg ser jo også meget gerne at vi i kølvandet på en finanslovsaftale kan få truffet nogle af de beslutninger om justeringer af gamle reformer som der er brug for hvis vi skal have et råderum som blandt andet kan investeres i forskning kompetenceløft og andet og der er det vel naturligt at vi møder op med

hver vores prioriteter men den der dagsorden der handler om at danskerne skal være dygtige og være mere

om man er villig til at prioritere vi ved ikke hvad der ligger af forhandlinger forude vi har mange tanker om at man kunne hæve pensionsalderen og på den måde få råd til at investere i uddannelse

klares lige nu er finansloven

er der godt nyt på vej til uddannelsessektoren eller kan de regne med at de dårlige nyheder der kom da regeringen lagde sit finanslovsforslag frem

så skal de finde ud af hvordan de kan spare så må de undvære de undervisere og så må resultaterne være derefter

savnet af reagan har vel aldrig været større end netop i disse dage den gode mand der ved sin utrættelige kamp lod frihedsklokkerne ringe over de kommunistiske diktaturer i øst men det var

skal vi så ikke komme tilbage til

er sikkert bekendt med det konservative

hvert fald gjort meget for ikke at skjule dem

når vi nu står midt i forhandlinger om et nyt vurderingssystem om et nyt boligbeskatningssystem

så ikke er tid til at give borgerne den tryghed at

os alle sammen at vi har borgere i vores samfund som vi klart har tilkendegivet ikke ønsker

gerne til til grænserne af alle vores

forpligtelser afdække hvad vi kan gøre

mere ved ved og det er nok noget forskelligt i forskellige situationer en del af det handler helt klart jo om

jeg havde nær sagt eksporterer den type mennesker til danmark og europa til at påtage sig

der kan vi gøre noget selv vi vi kan gøre noget i en europæisk sammenhæng og jeg er meget meget glad for

en ny forståelse for at hele det her migrationspres jo ikke bare skal løses ved at vi fordeler mennesker iblandt os men blandt andet ved at forpligte afrikanske lande

noget andet af det har vi jo forsøgt at give her i folketingssalen med et konkret lovforslag omkring vores udvisningsregler sådan at

man skal udvise medmindre at det med sikkerhed er i strid med vores

en formulering som vi også lagde op til

regering sidst men som man desværre bakkede

det kræver beslutninger der rækker ud over landets grænser og hvor vi jo

så er udfordret af at vi har et forbehold i relation til eu så vi slet ikke deltager i den del af politikformuleringen fuldt ud men jeg noterer mig jo også med de sidste tyske meldinger

her over de seneste dage

det ville være perspektivrigt

afskære de spontane veje

nogen modsætning mellem forbrugernes interesse og erhvervslivet og det er helt forkert at sige at flere byrder for erhvervslivet er lig med mere forbrugerbeskyttelse tværtimod er det en fælles sag at forbedre og beskytte forbrugertilliden fordi det er helt afgørende at forbrugerne er trygge og sikrede når de handler socialdemokratiet mener at

men lovforslaget lægger hovedsagelig op til lovtekniske ændringer vi mener at det er lidt for lavt ambitionsniveau der er i

for forbrugere og erhverv er små den tidligere s ledede regering nedsatte en arbejdsgruppe som skulle komme med anbefalinger til ændringer i markedsføringsloven ved overgangen til den nuværende regering blev der udformet et tillæg til kommissoriet som indskærpede at der ikke skulle fremlægges ideer der gik ud over hvad eu havde besluttet og at der ikke måtte foreslås regler som var til byrde for erhvervslivet det er ærgerligt og også lidt uambitiøst for der er behov for tilpasninger og indgreb når markedsføringen ændrer så meget karakter som den gør i disse år hvor alle søger over imod den digitale reklame

socialdemokratisk side at en række delemner skal bearbejdes og foldes mere ud under udvalgsarbejdet

ekstremt irriterende og tidsrøvende

man må fortsat ikke sende uden tilladelse til forbrugerne men den smalle sti hvor man har lov til at sende reklamer udvides nu til om ikke en motorvej så i hvert fald en hovedvej et eksempel hvis du har købt en fladskærm

må forretningen i dag sende dig relaterede reklamer i fremtiden må forretningen sende dig

hvad der relaterer sig til dit indbo hundefoder cykler våddragter bleer hårgelé havregryn og så videre forbrugerrådet modtager flere og flere klager over

og derfor bør lovgivningen ikke give lov til mere

business to business reklamer vi har modtaget et

business to business reklamer bliver ændret så det er

i virksomheden der modtager målrettede reklamemails jeg mener at vi skal imødekomme deres opfordring og få rettet denne del til så vi undgår at medarbejderne i en virksomhed modtager reklamemails som de skal bruge tid på at sende videre i eget system fordi lovgivningen spænder ben for den direkte vej

tre er konkurrencer på nettet

at regeringen ikke tager tyren ved hornene og får afskaffet at forbrugerne skal sige ja til reklamemails for at få lov til at deltage i en konkurrence på nettet

4 rabatordninger til bestemte forbrugergrupper skal i dag skiltes i forretninger i fremtiden fjernes denne regel og det betyder at man som forbruger ikke får denne oplysning

dermed kan få sværere ved at fravælge de butikker der giver rabatter til særlige grupper reglen er god som den er i dag

støtter alle forbedringer af tilliden mellem forbrugere og erhvervsliv og ønsker respektfulde forhold for begge parter vi er tilhængere af en modernisering af markedsføringsloven og håber at udvalgsarbejdet kan få lovforslaget til

men hvis det kommer fra andre lande eventuelt uden for eu hvor det er uden for eu lovgivningen

så vil det alligevel medføre at forbrugerne

stå lidt forpjuskede og lidt forvirrede og det kan man

set godt forstå for det det er jo meget irriterende at man fordi man vælger at købe et eller andet

så skal belemres med alle mulige andre såkaldt rigtig gode tilbud men overordnet set

egentlig glade for at vi nu efter

lovgivning som er bedre på området set i forhold til at den også

forenklet og overskuelig set i forhold til

markedsføringslovgivning vi har haft indtil nu

fægtning og dermed også

uhåndgribelig lovgivning hvor nogle ting decideret talte imod hinanden rent forbrugermæssigt den forrige regering nedsatte jo udvalget som det blev sagt tidligere og den nuværende har så valgt at følge op på

dog med de præciseringer som også blev

selvfølgelig også vi vil meget gerne

af de her eu standarder i danmark vi vil kun støtte dem hvis de

men vi vil selvfølgelig også gerne være med til at se på nogle af de eksempler

tidspunkt er vi positive over for lovforslaget og ser frem til

hvis man pynter sig med lånte fjer og forsøger at sælge noget som ikke lever op til løfterne

så snyder man forbrugerne

sig sådan set også en konkurrencefordel i forhold til de virksomheder der opfører sig ordentligt så derfor giver det god mening at vi har nogle klare regler

at sikre ordnede forhold for både virksomheder

forbrugere og siden to tusind og fem hvor den sidste store sammenskrivning af markedsføringsloven fandt sted

en række ændringer i nogle af de eu direktiver der ligger

der er nogle enkelte steder hvor vi måske ikke er helt på linje med med direktiverne der er i hvert fald rejst nogle flag

sammenskrevet og afspejlede den virkelighed vi reelt er i og ikke bare et sammensurium af forskellige sammenskrivninger og derfor giver det rigtig god mening at der kommer en ny opbygning en ny struktur det skulle gerne skabe

det er som sagt med udgangspunkt i de anbefalinger at erhvervs og vækstministeren har fremsat lovforslaget og det ser vi selvfølgelig positivt på fra venstres side vi synes det giver god mening at vi kigger på om vores tolkning af direktiverne nu også er helt på sporet er der ting vi kan lempe til gavn for både forbrugere og virksomheder synes vi det giver rigtig god mening

konstatere at lovforslaget blandt andet letter erhvervslivets administrative byrder med ti million kroner så der er ting vi får

ryddet op i og det giver god mening

også nogle ting der måske er lidt mere kontroversielle

der må jeg bare for god ordens skyld sige at

tolket som det er i dag og det var jo også det som markedsføringsudvalget lagde op til

har købt en bil og udleveret sin mailadresse og dermed accepteret at man må kontaktes per mail i reklameøjemed

nu er kommet en ny bil et nyt bilmærke og så kan man købe den men man kan

vinterdæk det er noget mere snævert end hvad vores nabolande tolker og det er såmænd bare den ændring der ligger og det er vigtigt at slå fast man skal aktivt have givet sin mailadresse

set er fuldstændig enige i at det naturligvis skal bekæmpes men når man som forbruger

rammerne være lidt bredere og det kræver selvfølgelig også en klar mulighed for at melde fra hvis man modtager noget man ikke vil og det skal naturligvis respekteres

lidt friere rammer i forhold til at erhvervsdrivende kan kontakte hinanden

er sådan at fordi en virksomhed har haft kontakt med en anden virksomhed så kan den masserundsende til den pågældende virksomheds medarbejdere det skal være i forlængelse af en direkte relation og jeg tror også at

i høj grad vil selvregulere det her jeg tror ikke

endelig bliver der fulgt op på et direktiv

forbrugerombudsmandens mulighed for at foretage kontrolundersøgelser så der er en klar hjemmel til det så grundlæggende synes vi det er en god idé at få sammenskrevet og finpudset lovgivningen så den hænger bedre sammen

noget der er brudstykker af en lang række ændringer i løbet af de sidste ti til elleve år der er administrative lettelser for erhvervslivet så grundlæggende synes vi det er et ganske fornuftigt lovforslag der er ting vi selvfølgelig gerne medvirker til at få belyst under udvalgsarbejdet men vi er positive

spørgsmål som tidligere ordførere også har været inde på altså om den her såkaldt uanmodede henvendelse til forbrugere

op for større muligheder for at

mailboksen og når man ligesom kender til udviklingen over de seneste år og

er blevet mindre af den slags eller færre af den slags henvendelser så er det nok ikke den rigtige vej at gå

for mange er en stor irritationskilde man kan jo hvis man ønsker nye vinterdæk selv

drejer sig også om om ophævelsen af den her selvstændige bestemmelse om om salgsfremmende foranstaltninger som for eksempel konkurrence om ophævelsen af bestemmelsen om organiseret rabat der ifølge forbrugerrådet vil svække prisgennemsigtigheden og om ophævelsen af det nuværende forbud mod indholdsløse garantier altså at virksomhederne skal have lettere ved at oversælge garantier som de sælger med et produkt

forbrugeren i virkeligheden allerede er sikret af den almindelige købslovgivning

og der en række andre elementer som som jeg synes fremgår af de meget grundige og fine høringssvar fra forbrugerorganisationerne

jeg synes det er lidt ærgerligt at regeringen langt hen af vejen har siddet den her kritik overhørig og ikke har taget højde for

mindretalsudtalelser og for deres høringssvar særlig fordi man selv inden for implementeringen eller hvad kan man sige af de her eu regler havde kunnet fastholde mange af de her elementer

med andre ord brugt den her tilpasning eller implementering af eu regler som en slags undskyldning for at svække beskyttelsen af forbrugerne

slet ikke eu skulle bestemme det her men i det her tilfælde er det så ikke eu der bestemmer det man bruger sådan set eu regler som som en undskyldning for at

lempe nogle regler og på den måde svække forbrugerbeskyttelsen og det synes jeg peger på på en regering som igen er mere optaget af

at markedsføre aggressivt end af brugernes rettigheder til at være i fred for

været inde på at man vil gøre noget lettere for virksomhederne i forhold til at markedsføre sig det ligger mig meget på sinde

imødekomme virksomhedernes muligheder for at gøre det godt men jeg har selv arbejdet intenst med både permission tildeling og markedsføring og reklame og jeg må bare sige at det ofte

bedste produkter så er det ofte for dem der har den bedste kanal og den bedste markedsføringsplatform at gøre det ud fra

eksempelvis som det er blevet fremført har en bil du har solgt og så

gennemgang vi fik altså helt andre produkter end det du egentlig har at gøre med kan du henvende dig om

gavn for dem der sidder i positioner hvor de ikke har den samme kapacitet og ikke er lige så store som de andre virksomheder så der kommer til at være et skred i retning af at dem der har den allerstørste platform at arbejde ud fra dem

største produktsortimenter

af meget brede produktkataloger kan gå ind og tilbyde varer meget bredmasket til mange forskellige mennesker en mulighed som ikke er de mindre forundt

bare giver bedre produkter til alle og bedre priser

det måske ikke så slemt endda det kunne da godt være men det er ikke sådan jeg læser lovforslaget jeg synes at

nogle meget store virksomheders interesser der kan udnytte den her reklameplatform på en måde der ikke er

også tror vil kvæle nogle af mulighederne for mindre virksomheder der har mere nichebaserede produkter og produktkategorier

flere ting i forhold til den vejledning vejledning man modtager som forbruger i supermarkederne eller hvor man nu måtte være i forhold til

grupperede rabatordninger det synes jeg heller ikke er hensigtsmæssigt at man går væk fra den ordning med at være så transparent som overhovedet muligt ved at indføre de direktiver der kommer

vi imødekommer ønsket om at skabe bedst mulige konkurrencevilkår men den anden del af lovforslaget kan vi ikke gå med til

man splitter lovforslaget op i to

som både socialdemokratiet og dansk folkeparti har peget på altså vil det her føre til

til borgerne vil der være det som forbrugerombudsmanden peger på altså om det er nødvendigt at have ordet væsentlig med ind i diskussionen om hvorvidt der sker en væsentlig forvridning af forbrugernes økonomiske adfærd

konkurrence på nettet og rabatordninger som

selvfølgelig også meget optaget af det her omkring

som forbrugerrådet tænk og forbrugerombudsmanden også er inde på og hvor

meget væsentlig ændring af oversættelsen i forhold til det her

det siger både forbrugerrådet tænk og forbrugerombudsmanden

forbrugernes retsstilling i forhold til hvad

med at sige nogle helt snusfornuftige forbedringer

i det her forslag der er rigtig mange gode ting men vi kan altså ikke leve med at regeringen som ellers prøver at lægge op til at man man bare implementerer noget eu lovgivning

ikke bruger en mere tekstnær version

som det også er blevet nævnt derfor vil vi stille et konkret ændringsforslag

som handler om at man laver en tekstnær

til gengæld kan gå rigtig meget ud over forbrugerne og retten til ikke at blive

også rigtigt at den nuværende regering har valgt at give nogle præciserende bemærkninger til det udvalgsarbejde

har fundet sted men men når det er sagt

synes jeg det er vigtigt overordnet at starte med at sige at lovforslaget som vi behandler her i

en modsætning mellem de to ting markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere her i danmark den skal sikre at vi som forbrugere ikke bliver vildledt at vi får de relevante oplysninger når vi for

køber en bil eller en bakke æg

den skal også give de erhvervsdrivende de spilleregler

og fair konkurrence og en hensigtsmæssig forbrugerbeskyttelse hvor forbrugerne kan være aktive og beskyttet

velfungerende markeder man må sige at

også har vist sig en del udfordringer ved den gældende lovgivning og regeringen foreslår jo så også at lave en ny og opdateret hovedlov siden den sidste store revision af loven i to tusind og fem er loven blevet ændret drypvis i forbindelse med implementeringen af ikke mindre end ni eu direktiver

en fragmenteret markedsføringslov hvor visse af reglerne overlapper hinanden samtidig mener europa kommissionen heller ikke at loven har været tilstrækkelig eu konform som det hedder på politikersprog at

lever op til de eu forpligtelser som vi

den teknologiske udvikling med nye markedsføringsmetoder på blandt andet facebook instagram og andre sociale medier gør jo også at virksomhederne kan være usikre på om deres markedsføring holder sig inden for lovens rammer

usikre på hvilke rettigheder de har derfor er der jo så også behov for et nyt lovforslag markedsføringsudvalget har igennem mere end et år arbejdet på bedst muligt at løse de her udfordringer og regeringens lovforslag lægger sig tæt op ad udvalgets

talerstol sige tak til de medlemmer der har deltaget i arbejdet jeg har selv haft lejlighed til at

mødes med dem og jeg synes der er grund til at kvittere for et meget flot og

relativt detaljeret lovgivning lovforslaget her er jo et forsøg på

en mere overskuelig lov inden for rammerne af eu direktiverne det sikrer at vi lever op til vores eu retlige forpligtelser samtidig med at reglerne som udgangspunkt ikke går videre end vi eu retligt er forpligtet til det kan man selvfølgelig være enig eller uenig i men det er jo en mere politisk diskussion derudover

byrder for virksomhederne med cirka ti milliard kroner om året det gøres jo ved at ophæve virksomhedernes pligt til at skilte med organiseret rabat og ved at ophæve en række bekendtgørelser som udviklingen har overhalet indenom af væsentlige ændringer i forhold til den gældende lov kan nævnes at vi efter ønske fra erhvervslivet foreslår at de erhvervsdrivendes adgang til at sende e mailmarkedsføring til andre erhvervsdrivende udvides der lægges også op til en lettere udvidet adgang til at sende e mailreklamer til forbrugere der har givet samtykke til at modtage markedsføring visse af bestemmelserne i den gældende lov foreslås ophævet da de ikke vurderes at være forenelige med

på området for eksempel erhvervsdrivendes forpligtigelse til at skilte med organiseret rabat og erhvervsdrivendes pligt til at give en vejledning i forbindelse med køb af et produkt til sidst vil jeg gerne fremhæve at det er min klare opfattelse at vi med det her lovforslag både understøtter et mere velfungerende marked og en fair konkurrence men også sikrer et højt niveau af forbrugerbeskyttelse her i

en lang række bemærkninger her under behandlingen som jo helt sikkert også kræver

også være svar der i den forbindelse kan sikre at der er partier der der

mere nuanceret holdning eller en anderledes holdning end den de

indeholder lovforslaget så jo

er at der kommer fokus på risikovurdering med lovforslaget bliver reguleringen risikobaseret og indsatsen bliver mere målrettet

myndighederne og de omfattede virksomheder og personer fordi man med en mere risikobaseret tilgang får mulighed for at lægge indsatsen der hvor risikoen for hvidvask og terrorfinansiering er størst og det giver rigtig god mening

skal virksomheder selv identificere og vurdere risikoen for at virksomheder kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme og risikovurderingen

det skal ske ved at virksomhederne skal have tilstrækkelige skriftlige politikker og procedurer og kontroller som blandt andet kan omfatte kundekendskabsprocedurer underretningspligt opbevaring af oplysninger screening af medarbejdere og intern kontrol

godt og vigtigt tiltag at ansvaret for

arbejde skal placeres højt i virksomhedens ledelse

ansvaret placeres jo bedre

vigtigt at virksomhederne bliver pålagt omgående at underrette statsadvokaten for særlig økonomisk og international

eller har mistanke om eller har en rimelig grund til at formode at en transaktion eller

aktivitet har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme men hvad nu hvis en medarbejder opdager at den virksomhed han

hun er ansat i bryder loven om hvidvask eller terrorfinansiering så skal vi selvfølgelig sørge for at der er en ordentlig whistleblowerordning og virksomhederne skal derfor have en ordning hvor de ansatte via en særlig uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af hvidvaskloven der er begået af virksomheden og indberetningerne skal kunne foretages anonymt det undrer mig dog at

at ordningen alene skal indføres hvis

at forfølge under udvalgsarbejdet og få en redegørelse

er fokus på sanktionerne for overtrædelse for hvidvask og terrorfinansiering og i forslaget spænder sanktionerne fra bøder og

som tvangsmiddel kan myndighederne også pålægge daglige og ugentlige bøder der skal selvfølgelig være proportionalitet i sanktionerne men jeg tænker at der godt kunne skrues lidt mere op for sanktionerne end

i lovforslaget når vi taler om hvidvask skattesnyd og

jo vigtigt at se på hvad man kan gøre på tværs af grænser virksomheder der har etableret filialer

land der ikke er et eu eller eøs land skal opfylde krav der stilles til virksomheden i henhold til hvidvaskloven og tillader national ret i etableringslandet ikke

virksomheden træffe yderligere foranstaltninger for at sikre sig at risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme i filialen eller dattervirksomheden imødegås på anden vis

tilsynsmyndighed hvis lovgivningen

rigtig vigtige tiltag som bør kunne bidrage til at bremse muligheden for at selskaber placerer sig i lande med henblik på at omgå dansk lovgivning

undrer jeg mig over en enkelt lille ting

til forskel fra den gældende hvidvasklov ikke

det der handler om spillovgivningen vil jeg sige at vi lige skal have ministeren til

at komme ind på danske spils rolle og hvordan danske spil vil blive berørt

hvad ministeren har tænkt sig at gøre for at danske spil har gode forudsætninger for at

selvfølgelig møder op når der igen skal forhandles om stramninger på hvidvaskområdet jeg synes at det seneste set med vekselererkontorer er noget der krænker danskernes retsfølelse

til at gå videre

delelementer i lovforslaget som giver anledning til nogle principielle diskussioner

over for de finansielle systemer ved vi jo også godt at det er

blandt andet pengeoverførselsdiskussionerne

vi kan jo se at når det bliver stadig vanskeligere

større risiko for at nogle vil begynde

diskussioner der måtte komme jeg anerkender selvfølgelig

ligger under erhvervsministerens ressortområde der er også andre

står for for grænsekontrol og alt muligt andet men der har jo været rejst en velbegrundet kritik af at der er for langt imellem de fysiske kontroller i specielt vores lufthavne andre har ovenikøbet påpeget at det er en ren overskudsforretning

finde så mange pengesmuglere

og på den måde kan hvidvaske

kridhvide penge her i danmark fra forskellige miljøer rockerkredse og indvandrerbander og alt muligt andet

præciseres i høringssvarene

de beregninger man har fået fået lavet vi er med på at der skal stilles nogle skrappere krav

vi er også med på at det kan gøres på andre måder end dem som

at man skal registreres hvis man

en nemkonto man kan næsten fristes til at sige at det bliver en vanskelig konto

er egentlig positive over for det her lovforslag men vi har altså en

bedre vilkår end dem der er skitseret

spillet bare går via unibet

som er registreret på malta eller andre steder

at vi får penge tilbage gennem systemet til vores sportsverden og vores fritidsliv og kulturliv i kommunerne

få et mindre provenu til alle de rigtige og fornuftige gøremål der

inden vi vil stemme

og til mange andre ting og derfor er det vigtigt at vi sætter effektivt ind mod hvidvaskning og det gør vi med det her lovforslag som implementerer eus fjerde hvidvaskningsdirektiv

direktiv som de to foregående ordførere har

fremhæve nogle enkelte punkter vi laver et skifte fra et regelbaseret

en mere risikobaseret tilgang det giver sådan set rigtig god mening at der sættes mere effektivt og målrettet ind der hvor risikoen er størst der hvor beløbene er store der hvor det måske lidt mere eksotiske lande eller hvor det

samme steder som er involveret hvorimod

på en regelformular og køres efter en slavisk procedure som egentlig bare påfører virksomhederne bøvl og påfører myndighederne kontrol med noget hvor man grundliggende godt ved der ikke er noget at komme efter omvendt er det vigtigt at der hvor man erfaringsmæssigt ved der er problemer og udfordringer

skal man selvfølgelig kigge grundigere fra myndighedernes side og virksomhederne skal have klarere og mere effektive procedurer for at opfange og identificere når der er noget galt

orientere myndighederne når advarselslamperne blinker derfor indeholder forslaget også en bestemmelse om at der skal være en klar ansvarlig for den pågældende opgave

sker hvidvaskning det bliver klart defineret at det skal være forankret entydigt og det

lang række øvrige bestemmelser men det vil nok være for

at bekæmpe hvidvask terrorfinansiering men samtidig følger der

ikke uden endog meget store administrative og økonomiske konsekvenser at vi opstiller de krav som vi har aftalt i fællesskab både i

mindst mulige og derfor er det en meget meget direktivnær implementering lovforslaget lægger op til de lempelser og de undtagelsesmuligheder der er er blevet brugt der er aktiviteter som i dag er omfattet af hvidvaskningsdirektivet men som med den nye risikobaserede tilgang kan udtages eksempelvis investeringsforvaltningsselskaber som ikke har nogen kundekontakt altså når ens kontakt går gennem en salgskanal i et pengeinstitut er det så pengeinstituttet der har opgaven med at kontrollere og ikke dem der alene handler med med pengeinstituttet så der har

om at vi gennemfører direktivet men vi sørger for at begrænse omkostningerne mest

de høringssvar og den procedure der har været

ønsker at finde en balance mellem formål og omkostninger og er der mulighed for yderligere at sikre at

naturligvis meget lydhøre fra venstres side i forhold til det element der er blevet rejst om

nogle bestemmelser i direktivet der skal lægges op til vi er sådan set af den fuldstændig samme opfattelse

at gå ned at købe en lottokupon det har vi hverken interesse i over for borgerne ej heller over for danske spil

at det falder fornuftigt ud så det her kan løses i mindelighed uden store konsekvenser så vi støtter forslaget og følger naturligvis

har jeg lovet at hilse fra det konservative folkeparti

en egen compliancefunktion og intern revision og

det er selvfølgelig lidt vigtigt for os at vide præcis hvilke virksomheder man mener skal være omfattet af kravet og det kommer vi nok til at stille nogle spørgsmål

om undervejs

det her hvidvaskdirektiv anvendes en bredere definition af en reel

stadig flere typer af virksomheder får whistleblowerordninger hvor de ansatte anonymt kan henvende sig hvis der foregår noget kriminelt i

elementer i lovforslaget som som gør at vi umiddelbart er lidt betænkelige ved at støtte det

hovedproblemer som vi ser er de her skærpede krav til kundekendskabsprocedurer

man udvider personkredsen for den her

personer men ikke alene den politisk eksponerede person forstået som politikeren for det kunne måske være ok

i hvert fald tilhængere af at

og andet som vi sådan set synes hele folketinget burde registrere sig i det

børn og forældre nære samarbejdspartnere og en række andre personer med relation til folkevalgte politikere synes vi umiddelbart lyder lidt

måske forstå det i nogle af de lande som

private selskaber som skal holde en personkreds under skærpet opsyn

vi synes det lyder som en ret omsiggribende kontrol

vi vil stille nogle spørgsmål til hvor omfattende den her registrering egentlig

kan forvente der vil ligge hvordan

personfølsomme oplysninger hvem der skal føre tilsyn og så videre

i virkeligheden henviser til den her definition af terrorisme som

i straffelovens § en hundrede og fjorten b det er jo

fra starten har været meget kritiske over for den meget

uklare og vilkårlige definition

terror og støtte til terror en række eksperter har peget på at havde man støttet

firserne mens han sad ude på robben

så havde man kunnet dømmes for for terror og det er jo ikke hensigtsmæssigt vi har også set derhjemme hvordan en kurdisk tv station

det gør simpelt hen at det er for lemfældigt og umuligt for borgerne at vide om om støtten til en bestemt organisation eller fagforening i et eller andet land som for eksempel bekæmper diktatur er omfattet af terrordefinitionen det er klart

den bliver lavet om med det her lovforslag men det er for os at se et yderligere problem ved

vores primære bekymring vedrører altså den her

også at hvidvask er mere udbredt end det er i danmark så tror jeg egentlig at jeg havde været for det her

hvidvask og selvfølgelig terrorisme er fjender af det liberale demokrati

er intentionen i det her lovforslag rigtig rigtig god

eus hvidvaskdirektiv der bliver implementeret i dansk lovgivning jeg tror

det blev udformet i eu

nødvendiggjorde den her type lovgivning men som medlem af eu skal vi selvfølgelig

men det betyder jo ikke at vi ikke kan være kritiske over for det

det er nu engang til behandling i det danske folketing og vi er altså noget skeptiske over for det her konkrete lovforslag det er vi af flere årsager

medfører ret voldsomme det fremgår af lovforslaget at byrderne løber op i to hundrede og otte og tyve million

to hundrede og fem og tyve million kroner i administrative byrder samt administrative omstillingsomkostninger på hele en

ganske voldsomme beløb

store omkostninger står mål med hvor

lovforslaget vil nedbringe af de

i en sådan grad at det kan retfærdiggøre de her store omkostninger det er vi lidt skeptiske over for hertil kommer de administrative byrder som pålægges helt almindelige lovlydige borgere som er kunder i de virksomheder som lovforslaget berører jeg tror vi vil komme til at se og høre om nogle

eksempler på hvad lovlydige

skal diske op med af dokumentation i forbindelse med

fordi de er kunder i de berørte virksomheder

enhedslistens ordfører herre pelle dragsted var inde på altså det her spørgsmål om registrering af politisk eksponerede personer det giver måske god mening hvis man er i i andre lande

helt ærlig hvor hvor vi jo ved at korruption og hvidvask er et større problem men jeg synes ikke det giver så stor mening i danmark og man må synes jeg som liberal politiker være skeptisk over for registrering af borgere herunder også af politikere

kan misbruges falde i de forkerte hænder

at regeringen med det her lovforslag lever op til den ellers yderst fornuftige ambition som regeringen har om ikke at overimplementere eu lovgivning jeg anerkender fuldstændig at regeringen har lavet rettelser lyttet til

høringssvarene som problematiserede at der er tale om overimplementering på nogle områder

men vi vil tage stilling til lovforslaget når det har været igennem

stoppe pengestrømmene frem for måske at gøre alt muligt andet i forhold til terror her vægter det så tungest for os at vi synes

er en god måde og vi er i den grad tilhængere af at vi

en legitimering af at vi så bare skal poste penge af sted eller at vi bare skal regulere eller lovgive

det er den rigtige måde at bekæmpe terror på fordi vi jo

men men lad os da endelig få den med ind hver eneste gang vi taler

imod terror eller radikalisering at man lige løfter den op og så godt må være kritisk uden at blive puttet over i

en boks hvor man nærmest er vanvittig fordi man

jeg er en god argumentation men samtidig

helt enig med socialdemokraterne i at det faktisk bliver håndteret ret fornuftigt i den her pakke

høringssvar at man måske skulle skyde implementeringen fordi det var en ret massiv lovpakke

fordi virksomhederne gerne vil undgå at skulle skynde sig eller om det simpelt

et par spørgsmål til om det måske skulle skydes som det blev foreslået synes jeg også

i en større sammenhæng så forstår man godt at danmark ikke kan have lempeligere regler fordi terrorfinansiering og hvidvask jo sådan set søger derhen hvor der

selv om vi ikke forventer at der er en eneste

skal vi selvfølgelig heller ikke være naive og have have vores regelsæt stående åben vi synes i radikale venstre at det er fornuftigt at gå fra den her regelbaserede til den risikobaserede tilgang

med tilsynet om hvem

problemer i lovforslaget som flere andre ordførere også har nævnt

at danske spiludbydere kommer til at være underlagt væsentlig skrappere krav end udbydere der er etableret andre steder

vurderer at det kan komme til at koste op mod fire

de danske spiludbydere og det kan jo også betyde at mindre butikker som

vil komme til at tabe penge hvis det er at de danske spiludbydere kommer til at stå i en meget uheldig situation

det her kend din kunde princip kundekendskabsproceduren

meget god mening at det er de store gevinster

udbetalt til folks nemkonto sådan

skærpede tilsyn til politisk eksponerede personer

altså os her i folketinget nu hvor vi beslutter at vores banker skal holde ekstra godt øje ikke bare med os men også vores forældre vores ægtefæller og sågar

at det som finansrådet foreslår

når vi nu beder dem om at begynde at gøre det her ret omfattende arbejde

og vedligeholder et register så der ikke kommer en ekstra

forskellige institutioner ad den vej men ellers er vi positivt indstillet over for at få stoppet alt det hvidvask og terrorfinansiering som kunne være muligt og det er godt at vi laver fælles regler i

er nogle grundlæggende forskellige opfattelser mellem høringsparterne og ministeriet på områder som korruption gennemsigtighed hvilken type rådgivere der er indbefattet af hvidvaskloven og hvorvidt registreret over reelle ejere er offentligt eller ej

det her lovforslag når det kommer fra organisationer der trods alt ved ret meget om det her område og arbejder med det

til daglig

væsentligt fremskridt og det skal også

land for land bestemmelserne

to ting

at der afsættes ressourcer til at kontrollere at reglerne overholdes herunder

foretage forebyggende kontrol

i reglerne om land for land bestemmelserne problemer når nogle selskaber i en koncern ejes af fonde eller

om ejerskabet bedømmes ud fra om der er ejerskab hos en fond eller en trust eller

beneficiaries særlig hvor der er tale om udenlandske fonde eller trusts og disse efter de nye regler i ligningsloven bliver anset for transparente efter dansk skattelovgivning

også uklart hvis en firmagruppe er ejet af forskellige fonde der reelt er forbundne for eksempel drives ikea gruppen i

adskilte grupper der ejes af tre fonde således at immaterielle rettigheder er udskilt i særfonde det var ikke for

så det er egentlig også af hensyn til erhvervslivet

bankerne og alle de aktører som skal ind og håndtere det her at der bliver fuldstændig klarhed over

altså det er jo tit det problem vi står med når der skal laves

direktiver i eu at man har meget forskellige lande

korruption og så bliver det lidt den laveste fællesnævner

vi måske diskutere lidt mere i udvalgsprocessen det ligger jo fast

det var bare lige for at sige at der måske også

alle de mennesker der er i vores omgangskreds

skal finde sig i fordi vi har valgt

et rigtig godt direktiv der bliver jo også ved med at komme mere på det her område både i forhold til både panama papers i forhold til det videre arbejde som ministeren lægger op til hvor jeg også har forstået at

vi kommer jo til at diskutere både hvidvask

men først og fremmest

diskussion under førstebehandlingen hvor stort set alle partier jo

dæmme op for hvidvaskning og dermed også dæmme op for

jo så også fører en en nuanceret diskussion med sig nemlig om hvordan og hvorledes

gøre det på en måde som sikrer at man ikke laver noget der er fuldstændig

ikke særlig dansk ord men så i hvert fald laver noget der er enormt omfattende derfor tror jeg

i dag giver mig anledning til at sige til nogle af ordførerne at

en mere teknisk gennemgang af nogle af de elementer der har været berørt i dag det det tror jeg godt at det her lovforslag kunne fortjene vi laver tekniske gennemgange

mærkeligt at man så ikke har en teknisk gennemgang af lige præcis

man kan også sige at når selv enhedslisten synes at

går for langt så begynder jeg jo også at tænke er der noget som

har overset i den her forbindelse det er jysk humor hvad jeg siger her men

er blot for at sige at det her

vidt omkring og det spørgsmål som en del ordførere har været inde på

der kommer tæt på en selv er om hvordan

jeg bare gerne starte med at sige at der kommer finanstilsynet til at lave en vejledning

at uddybe hvad der ligger bag det her det er klart at man kan lave mange spændende vittighedstegninger

også netop sikrer at det her bliver forståeligt

videre til at sige at fru lisbeth bech poulsen jo også meget rigtigt siger at det jo er det der er en af udfordringerne når man laver eu lovgivning nemlig at der kan være en forskel på hvordan den politiske kultur er rundtom

europæiske fællesskaber der er jo potentielt nogle lande der kan være interesserede i at det her bliver en fælles europæisk lovgivning fordi det

nogle lovgivningsmæssige instrumenter som man måske

er et meget meget offensivt og godt redskab hvorimod

vil være lande i hvert fald her i skandinavien hvor man vil sige at det her er

bringer os for for langt men overordnet set

forhindre kriminelle i at finde nye veje til at finansiere deres aktiviteter det er jo det der er hele ideen bag det arbejde der har fundet sted

den her eu regulering

derudover har vi desværre også set eksempler også for nylig for eksempel panamasagen

iværksætte yderligere forebyggende foranstaltninger på det her område men samtidig er det også vigtigt at de initiativer der bliver igangsat

bliver en unødvendig byrde for erhvervslivet og at de kommer til at give en reel merværdi i bekæmpelsen af hvidvask og dermed også har en gavnlig effekt i samfundet jeg noterede mig også at en lang række ordførere

så også får den effekt ud af det som det her meget omfattende lovforslag også

tilsikrer vi har forsøgt fra regeringens side og jeg har forsøgt som minister

ramme den her balance men jeg tror

sige at der vil være brug for en grundig diskussion og det

under udvalgsbehandlingen for at nævne et par elementer

er det jo sådan at vi for det første

jo netop for at sikre at ressourcerne hos virksomheder og myndigheder kan gå målrettet til de områder hvor der er en øget risiko for

og terrorfinansiering ressourceforbruget kan så også

kundeforhold med mindre risiko og der er det jo så afgørende at man også får lavet den balancerede tilgang

et andet element er jo selvfølgelig også

hvordan

identifikation af de mange kundeforhold hvor virksomhederne

det gør man jo fordi det er en forventning at kunderne vil opleve færre

skal bruge færre ressourcer på de områder som kategoriseres som lavrisiko samtidig sikrer vi jo også et større fokus på de personer eller virksomheder hvor der er en reel eller væsentlig risiko for hvidvask eller terrorfinansiering det betyder at der i forhold til enkelte kundegrupper fortsat skal være skærpede krav til den viden som virksomhederne skal have om kunden

jo lige præcis her at hele diskussionen omkring de politisk eksponerede personer

en række tiltag for at sikre en effektiv håndhævelse af reglerne der bliver blandt andet som noget nyt indført koncernregler og ansvar for virksomheder der driver virksomhed i flere eu lande det sker jo også i lyset af at kriminalitet ofte har et grænseoverskridende element

danske spil og nogle af de bekymringer danske spil har nævnt

har rettet henvendelse til mig som som minister

i løbet af kort tid med danske spil for at prøve

blive lidt mere klog på de udfordringer som danske spil

hvordan vi sikrer at vi ikke kommer til at stille danske spil i en uheldig situation i forhold til

jeg vurderer som minister at det vi har fremlagt her er det der skal til for at lave en eu implementering

og som lever op til de forpligtelser vi har men det kan der jo være forskellige vurderinger af og det er så også derfor

balance bedre rammer for kommuner borgere og virksomheder i hele landet som led i aftalen var der et ønske om at nedlægge natur og miljøklagenævnet og i stedet etablere to nye klagenævn i nævnenes hus i viborg et for planområdet og et for miljø og fødevareområdet formålet med hele manøvren er at få skabt et mere selvstændigt fagligt miljø omkring den fysiske planlægning det nye planklagenævn skal være sammensat af både faglige eksperter relevante organisationer og lægmænd vi er tilfredse med at man på den måde

den lægmandsmæssige funktion planklagenævnet skal som sagt placeres med andre statslige klagenævn i nævnenes hus i viborg og tanken er at skabe en fælles indgang for klagesager og et stærkt fagligt juridisk miljø det skal bidrage til mere effektiv og kompetent sagsbehandling i de forskellige nævn og det er rigtig godt tænkt hensigten er også at det nye miljø og fødevareklagenævn skal placeres i samme hus og på den måde kan man fortsat understøtte koordinationen af klager

vores opfattelse at der generelt vil være fokus på at underbygge en effektiv

i de forskellige nævn nævn også i sager der indeholder spørgsmål der skal behandles i flere nævn det håber jeg at ministeren vil bekræfte samlet skulle det gerne nedbringe den gennemsnitlige

det af lovforslaget fremgår at forslaget overholder eu rettens århuskonvention som sikrer regler om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet høringssvarene viser overordnet set at en række

der etableres et nyt selvstændigt planklagenævn omvendt har en række andre organisationer og kommuner udtrykt bekymring og det gælder især på det natur og miljømæssige område vi tager selvfølgelig bekymringerne til efterretning men er også fulde af forhåbning i forhold til

nye klagestruktur vil lette processen med klagebehandlingen

generel bemærkning til høringssvarene synes jeg også det er værd at understrege at lovforslaget ikke indeholder bestemmelser

miljø og naturbeskyttelse landskabelige hensyn eller lignende

det vigtigt at forslaget styrker det faglige juridiske miljø der danner baggrund for behandling af klager på planområdet

videreføres og vi bakker op om initiativer der skal forkorte

til at vi i hvert fald gik med i aftalen

at vi synes klagesystemet skal

er det bestemt ikke fordi jeg synes at natur og miljø er noget der er ringere end vækst og erhverv men det er heller ikke det omvendte og det synes jeg er vigtigt at sige derfor er jeg også glad for at

klagesager der er indført et gebyr sådan

man som privatperson skal betale ni hundrede kroner for en klage

hundrede kroner og det må jeg sige

der er rigtig mange sager som har opsættende virkning

man klager sådan lidt i flæng det synes jeg ikke er i orden specielt ikke fordi det tager megen tid

det har opsættende virkning jeg

og det er altså ikke altid det indtryk jeg har

hvilke gebyrer der er og det er selvfølgelig også fordi vi så her i folketinget skal holde øje med gebyrerne

de er indeksregulerede og nogle gange

røget lidt ud af prisloftet kan man sige i forhold til hvad det koster det har jeg også oplevet så det er selvfølgelig at vi holder øje med dem men

det står også i lovforslaget at man på sigt forventer at at den kommer ned på seks måneder og det er jo vigtigt hvis man gerne vil have vækst og udvikling at man ikke har sagsbehandlingstider som dem vi har set i de forgangne år på helt op til tre hundrede og halvtreds dage i gennemsnit der er altså også nogle

man sige styrkelse af at tingene kan gå lidt hurtigere og at vi kan få gang i

at der er nogle områder der lige pludselig bliver ringere stillet fordi det er ikke intentionerne det skal stadig væk være sådan at man tager hensyn til natur og miljø og hvad der ellers måtte være

så også får nogle helhedsorienterede løsninger så vi støtter naturligvis forslaget

danmarks naturfredningsforening er

kom med fra venstre for at sikre et danmark i bedre balance

et udtryk for at vi udflytter statslige arbejdspladser det glæder mig at der er stor begejstring for at vi har etableret klagenævnenes hus i viborg og at det planklagenævn som lovforslaget her etablerer placeres i viborg det er et udtryk for at den ambition vi havde fra venstre

er vi i fuld gang med at føre ud i livet det er naturligvis en rigtig god idé at de statslige arbejdspladser er placeret mere rundt i hele danmark og ikke i så høj grad i hovedstaden sådan som vi har været vidne til

det understreger jo også at der er en meget høj kvalitet i arbejdet for det er der brug for for at sikre en ordentlig behandling og vi gennemfører såmænd også det ønske vi havde om at de gebyrer man skal betale

tættere på hvad det reelt koster jeg tror at den gennemsnitlige omkostning

er omkring tredivetusind kr og vi løfter så klagegebyrerne en smule overholder århuskonventionen og og hvad vi nu skal men så man altså skal have lidt flere penge op af lommen inden man klager får man medhold eller delvis medhold

får man sit gebyr igen jeg tror at det giver lidt eftertænksomhed og det er såmænd meget fornuftigt men som sagt

det hele drejer sig om som skal nedsættes med det her lovforslag med en sammensætning af en juridisk formand fire lægmænd og fem sagkyndige inden for en række områder som så skal træffe afgørelse på de områder

hvor nævnet dækker og jo i en balance både mellem natur og miljø og vækst og udvikling og jeg synes egentlig at dansk folkepartis ordfører sagde det meget præcist det er ikke fordi det ene skal være på bekostning af noget andet men det er væsentligt at tingene er ligestillet det er altså ærgerligt at vi ser en række spændende projekter hvor der ikke bliver taget de fornødne hensyn til at sikre at der kan komme en mere positiv udvikling i i hele danmark og den mere nuancerede og balancerede tilgang som hele vores politiske aftale fra juni måned lægger op til skal naturligvis også

i lovforslaget her så vi synes grundlæggende at det er rigtig fornuftigt vi får

miljø og fødevareministeren kommer med det placeres i viborg

udflytning af statslige arbejdspladser stærkt fagligt miljø fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne således at de de klager der kommer kan afvikles hurtigt og effektivt således at vi med vores ansvar herinde sørger for at tingene fungerer så det ikke er lange svartider og sagsbehandlingstider der skal stå i vejen for at ting bliver afklaret så man enten kan komme videre med projektet eller må skrinlægge det eller ændre det

er det vigtigt at der kommer en hurtig afklaring så vi synes grundlæggende at det er et rigtig fornuftigt lovforslag og derfor støtter vi det det gør vi af mange årsager blandt andet fordi vi er gået til valg på det

så har jeg også lovet at hilse fra det konservative folkeparti og sige

det er ikke betryggende og særlig da ikke med den regering vi har nu som vi jo

meget langt ja nogle gange ud over grænserne for hvad man må

og særlig selvfølgelig det konventionelle og industrielle landbrug det er bekymrende

uklart om klager i forbindelse med landzonetilladelse fortsat er til fuld prøvelse i nævnet eller om dette også

til erhvervs og vækstministeren fremover men det må vi stille spørgsmål

inde på sker der en voldsom fordyrelse af klagegebyret fra fem hundrede kroner til

hundrede kroner som danmarks

naturfredningsforening også påpeger

er det slet ikke en tilsvarende økonomisk byrde for landbruget når de skal klage altså

hensyn til naturen men omvendt er der ikke noget gebyr på at klage

når naturen truer det industrielle landbrugs interesser dyrt at klage på vegne af natur og miljø gratis at klage på vegne

det her lovforslag fremgår egentlig meget fint

klagesystemet skal afspejle en bedre balance mellem hensynet til vækst og udvikling over for hensynet til natur og miljø

underforstået mere fokus på hensynet til det konventionelle industrielle landbrug

hensynet til natur og miljø mere gylle mindre fri natur

den skævhed manifesterer sig desværre også i planklagenævnets sammensætning hvor der med forslaget skal være to sagkyndige

det tyder jo på at man ganske håndfast vil sikre at planklagenævnet har sit primære fokus på vækst frem for

natur og miljø og når vi snakker vækst her snakker vi altså om vækst i det konventionelle industrielle landbrug med alle de konsekvenser vi ved det har

rationaliseres og effektiviseres på den måde kan vi

også imødegå uhensigtsmæssige situationer som vi for eksempel oplevede

helt kunne finde ud af at opprioritere en række oplagte kystsikringssager men men først kom i omdrejninger efter hårdt pres fra medier og offentlighed og muligvis også fra ministeriet den slags fejladministration skal der gøres op med samtidig med at sagsbehandlingstiderne selvsagt skal reduceres markant det vil formentlig rigtig nok også i en eller en grad betyde

forbedrer mulighederne for udvikling i landområderne i stadig samklang med natur og miljø også uden en opslidende klageproces hvor et antal klageadgange med opsættende virkning kan udsætte oplagte og nødvendige projekter som for eksempel kystsikring nærmest i det uendelige forslaget illustrerer dog endnu en gang danmarks naturfredningsforenings helt igennem forbløffende særstatus på planområdet hvor dn

til indstilling af det ene medlem med indsigt i natur og miljøforhold mens de øvrige medlemmer af nævnet skal udpeges efter indstilling fra en gruppe af interesseorganisationer

at få nogle tilkendegivelser fra de forskellige partier på det her område

kan forstå at aftalekredsen er sammentømret hvad det angår når det så er sagt

er hele baggrunden for forslaget her jo aftalekomplekset danmark i bedre balance et aftalekompleks som liberal alliance ikke er en del af og hvorfor så ikke det fordi regeringen

valgt at kalde pakken for danmark i mindre ubalance som aftaleoverskriften netop antyder

skabes der godt nok lidt bedre balance men der er

også stadig væk tale om ubalance den samlede aftale er alt for uambitiøs

min og liberal alliances smag der

fremskridt alt for meget socialdemokratisk status quo

hagen sig fast i staunings nitten tyverne og nitten trediverne

for nylig meget omtalt og muligt kommende samarbejde mellem de tre nuværende største partier i danmark resulterende i status quo udvikling med museskridt og vækst i danmark på samme niveau som vi har set de seneste ti år liberal alliance og jeg selv personligt havde blandt andet meget gerne set en langt højere grad af omfordeling af beslutningskompetencen

af vores landområder og ikke som det er i dag og som det også med aftalen om en mindre ubalance vedbliver med at være

at udviklingen af store dele af vores landområder holdes i et jerngreb af forældet socialdemokratisk statslig regulering men det nærværende lovforslag l to og fyrre fra

ordret at det skal prioriteres over der skal være en bedre balance imellem de to

et planklagenævn der skal prioritere og skabe bedre forhold på bekostning af netop natur og miljø og det kan vi ikke bakke op om

uhensigtsmæssigt at det det for fødevarer og landbrug skal være omkostningsfrit mens der på

hensigten i mange af tiltagene og at man selvfølgelig skal have en fornuftig balance i forhold til at støtte og hjælpe erhvervsdrivende og turisme rundtomkring i landet men at

af natur og miljø og hvis man laver en balance hvor man

at det er bedst for danmark at gøre det

politisk uenige vores tolkning af alt det der ligger i den her aftale er at

bekostning af noget af det eksisterende gode på natur og miljøområdet dermed ikke sagt at man vil det onde

åbne kyster uden alt for meget byggeri det er det vi aftaler med hinanden i planlægningen det er det der gør at danmark ikke ligner holland feks hvor byerne stort set er flydt sammen og man ikke kan kende forskel på by og land det er det der gør at vi i danmark har nogle helt unikke åbne kyster at vi stadig væk har købmænd

rundtomkring i landet at vi har bymidter med liv i så planlægning er

sådan set hensynet til helheden det er at det ikke er nogle fås gevinst der vinder over de manges trivsel derfor

skal man huske det når man snakker planlægning

er jo kan man sige den lille model af det venstre længe har drømt om

smiler lidt til mig venstre ville gerne af med al det der pjat med planlægning de synes egentlig bare at man skal

at bygge sådan nogenlunde som det passer en og så går det jo nok selv om vi er et relativt lille land med relativt lidt plads

lige kommer lidt karambolage med naturen

ikke venstre at komme af sted med rædselskataloget som de

men dog fik de nogle ting igennem i deres aftale med socialdemokratiet df

har ikke specielt nogen trang til at vi skal have et helt nyt

det er specielt klogt at skille naturplanlægningen

fra planområdet i virkeligheden vil jeg meget hellere tænke i helheder tænke tingene sammen frem for at begynde at køre det ud i to systemer jeg kan godt se

en del diskussion allerede på det her område ved at man laver to forskellige afgørelser på noget der faktisk kan vedrøre både plan og natur har brug for at tænke tingene mere sammen ikke at skille dem ad

det er en spændende tanke og fornuftigt at få noget mere faglighed ind

og hvor man måske godt kan diskutere om

var den helt rigtige afgørelse der kom men der kom jo i hvert fald den afgørelse og det

finde os i så derfor kan

mere faglighed ind i de her nævn det kunne man godt have gjort uden

det er sådan med hensynet til naturen og til helheden

er tit dem som gerne vil bygge noget

altid så mange stemmer og derfor er det altså fornuftigt at give naturen en temmelig udtalt plads en temmelig udtalt stemme

støtter det her forslag godt kunne stramme op på at der skal være

de forskellige fagligheder så det ikke bliver

en udpegning der bliver alt for politiseret af de faglige medlemmer jeg synes også at det at der kun er fire lægmedlemmer

værd at overveje er det så kun de fire største partier der skal have

så det at man vælger at hæve gebyrerne

skal klage synes jeg bestemt også er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt så vi er

regeringen har på samme måde varslet en modernisering af planloven med erhvervsministeren som pennefører vi synes det var ufornuftigt af regeringen at flytte planloven og den fysiske planlægning planlægning til erhvervs

men vi forstår godt at regeringen gerne vil have flyttet den fysiske planlægning væk fra miljøministeriet det giver nemlig mening efter regeringens vækstbegreb på samme måde som det giver mening at blande fødevareministeriet ind i miljøministeriet hvis man vil tilgodese landbrugsinteresser over natur og miljø

til erhvervsministeren ville det have været mere logisk efter sfs mening at flytte erhvervsinteresser i

så regeringens to lovforslag om ændringer i klagesystemet giver god mening for venstreregeringen og andre som støtter gammeldags vækst

skal behandle de klager på planområdet der i dag behandles af natur og miljøklagenævnet mens det nye miljø og fødevareklagenævn

er det her jo en opfølgning på den politiske aftale der blev lavet

et bredt flertal her i folketinget som bestod af

venstre som regeringsparti tilbage i juni måned to tusind og

planklagenævn kommer til at understøtte en bedre balance mellem hensynet til vækst og udvikling samt naturligvis også hensynet til natur og miljø nævnet skal desuden have et selvstændigt fagligt miljø omkring fysisk planlægning derfor sammensættes planklagenævnet af juridiske sagkyndige og læge nævnsmedlemmer den juridiske nævnsformand skal sammen med en landsdommer sikre et højt juridisk niveau i nævnets kendelser de fem sagkyndige nævnsmedlemmer skal bidrage med faglighed vedrørende planforhold vækst og udviklingsmuligheder landskabs og kulturforhold og miljø og naturforhold og de fire læge nævnsmedlemmer udpeges af folketinget og skal repræsentere almindelige samfundsmæssige hensyn

er det jo for mig en interessant debat i dag for

og naturklagenævnet dengang havde vi en lang debat nu er det ikke lykkedes

genopfriske hvad fru ida auken mente på det tidspunkt og det er også fordi det er sidst på dagen

ikke huske hvad sf dengang mente om det her

en god idé at lave sammensmeltningen

så også konstatere at vi har set udfordringer

den struktur vi vi har haft gennem de seneste år og derfor har vi jo desværre også set at borgere og virksomheder har brugt rigtig mange

få en afgørelse og som fru pia adelsteen

er for lang og det kan vi ikke være bekendt over for borgere og virksomheder det er også derfor vi nu laver en samlet placering

nævnenes hus i viborg og der er det selvfølgelig også afgørende at vi har fokus på

man får truffet afgørelser og at sager ikke skal ligge og

klare opfattelse og det vil jeg også gerne sige her i dag ved førstebehandlingen

de her seks måneder det synes jeg er et godt mål at arbejde efter og det er også med til at sikre at vi så ikke oplever de store variationer i hvor lang tid det tager for sagerne at blive behandlet så er det jo også rigtigt som nogle har været inde på at vi også kommer til at forhøje klagegebyret det nuværende klagegebyr bliver forhøjet

tilbage til det niveau

under den tidligere regering da vi også

hvis man klager og får medhold får man pengene retur men det er klart at for dem der klager

også gerne slå fast at det forhøjede klagegebyr er fastsat på baggrund af en afvejning af hensynet til at klagegebyret

ikke må være uoverkommeligt dyrt og hensynet til at skabe mere rimelige sagsbehandlingstider på

forslag både er med til

skabe mere smidighed men ikke mindst også mere gennemsigtige afgørelser og dermed også sikre at både borgere og virksomheder bliver bedre stillet uden at det kompromitterer

og miljøinteresser det er heldigvis muligt i det land som

indstille en der kan være med til at sidde med omkring bordet jeg har ikke nogen anledning til at tro at dem der måtte blive udpeget fra

skulle have om man så må sige en særlig dårlig politisk

flere at vælge imellem men jeg tror ikke det er det

så stort at selv liberal alliance også

det er egentlig ærgerligt at det oftest ender sådan

for vigtig til kun at optage visse stemmer på højrefløjen den kræver flere stemmer

det så sige at være dansk jo vi kan tage den rent juridiske afgrænsning man er dansk hvis man har dansk statsborgerskab danskhed er nemlig ikke en statisk størrelse nogle grundlæggende værdier ligger i dag fast som danske grundlæggende værdier og principper der hverken er faldet ned fra himlen eller kommet op af den danske muld demokrati ytringsfrihed ligestilling børns selvstændige rettigheder retsstaten videnskabens forrang over troen det er grundstenene i vores moderne danmark

opnået som et resultat af politiske kampe og stridigheder igennem danmarkshistorien således var der stærke kræfter i danmark der var imod demokratiet der var imod at folk flest skulle have adgang til magten og da censuren blev afskaffet gik der kun få år før den igen var indført og vi måtte vente til grundlovens ankomst før ytringsfrihed og frihed fra censur blev en del af det danske igen kvindernes adgang til demokrati kom heller ikke af sig selv tværtimod måtte der kæmpes hårdt og længe mod en grundlæggende opfattelse af at manden talte for kvinden og at kvinder slet ikke kunne håndtere at være en del af det politiske liv og børns ret til en barndom med leg skolegang og et liv uden tæsk var også noget der måtte kæmpes

sådan kan man gennemgå hver af de værdier og principper vi i dag tager for givet som grundlæggende for det danske

ikke til debat i dag men sådan har det ikke altid været

den frie og lige adgang til gratis sundhed skolegang og uddannelse en ældrepleje med omsorg og tryghed for alle er fundamentale dele af det danske i dag der udgør grundtanken om et skattefinansieret velfærdssamfund

og nyder efter behov og

model der betyder at vi i danmark ikke har og ikke vil have et arbejdsmarked uden bund med en kæmpe illegal fattig underklasse som vi kender det fra andre lande i europa

og som vi må og skal holde fast i og som vi også forventer i nye danskere også er en del af

kræver flere stemmer i debatten i dag

fremover igen og igen vi skal alle sammen være med til at definere det unikke danske det kan og skal ikke være en statisk størrelse forbeholdt de få at definere de grundlæggende værdier og principper står vi fast på dem kæmper vi for dem forventer vi opbakning til fra alle

kun jeres ret at være med til at bestemme over danmark det er også jeres pligt at tilføre de fælles diskussioner jeres egne erfaringer

i debatten til allersidst vil jeg gang gerne sige tillykke til alle jer der har knoklet for at jeres navne står på det

og halvtreds år det er nemt at dele statsborgerskaber ud hvis det er det man vil man kan bade sig i pressens rampelys gøre sig til af at man er et meget menneskekærligt og selvopofrende menneske der elsker hele verden og derfor ønsker statsborgerskab til de fleste

det er jo traditionelt venstrefløjen der har taget patent på godheden og fører sig frem som frelste farisæere tilhørende godhedens og retfærdighedens parti mens de henviser alle os andre på højrefløjen til de skumle kroge hvor mørkemænd og kældermennesker driver deres lyssky menneskefjendske spil sagen er bare at den sande højrefløj som jeg mener

jeg tilhører gennem dansk folkeparti altid har påtaget sig det indimellem upopulære ansvar at tænke tilbage i historien og at tænke frem altså hvad er det for et danmark vi vil bevare og hvad er det for et danmark vi vil give videre til vores efterkommere det dejlige land som vi i dag nyder godt af at bo i er blevet til over en periode på tusind år

begivenheder som for eksempel folkestyret der ændrede vores land det land har vi fået i arv

idet vi værner om alt det gode som danmark repræsenterer og skønsomt retter op på det dårligere

at de sidste fyrre til halvtreds års indvandring har forandret og vil forandre danmark for altid der er ingen tvivl om at der selvfølgelig er succeshistorier imellem men alt i alt har det været med til at opløse den folkelige sammenhængskraft opløse værdierne som er det fundament som danmark bygger på og dermed skabe en langt mere usikker og skæbnesvanger fremtid for vores efterkommere der er ingen tvivl om

også har fremmet en proces af opløsning mest af alt fordi der er givet alt for mange er alle de

virkelig danske er imamen abu bilal som opfordrede til stening i udsendelsen moskeer bag sløret virkelig dansker han har fået statsborgerskab vi mener at der igennem tiderne er blevet givet for mange statsborgerskaber og derfor har vi også været glade for de helt nødvendige stramninger

i to tusind og femten vi mener bare stadig at der gives for mange statsborgerskaber på det pågældende lovforslag bliver der givet to tusind tre hundrede og en og firs statsborgerskaber

tre tusind i alt

i troskab mod den aftale vi har indgået men vi vil altså gerne se at der endnu en gang bliver strammet op på tingene sådan at man laver en form

vi skylder danmark og det mener vi vi skylder de danske efterkommere som skal leve her i landet efter os vi siger

i lovforslagets tekst og syv hundrede og tre og tres børn så vil man måske tænke at

ganske rigtigt men grunden til at man sondrer er at de to tusind tre

er folk der får selvstændigt statsborgerskab og de syv hundrede og tre og tres børn får det så gennem deres forældre det er forklaringen på det

bred aftale her i folketinget om hvordan vi behandler de her sager det er sådan at den femte oktober tilbage i to tusind og femten

dansk folkeparti liberal alliance og konservative en ny aftale om indfødsret og det gør altså at vi i dag alle sammen kan stemme for det lovforslag der ligger til behandling om end det fra herre christian langballes side var et forbeholdent ja

det er jo ligesom når man går til eksamen

lige så godt som et stort ti tal så jeg er glad for den brede støtte

for mange der forhindres i at blive danske statsborgere

det er tåbeligt at man skal testes i

eller hvilket år olsen banden havde premiere jeg kan ikke se at det på nogen måde bør være afgørende for om man kan få et dansk statsborgerskab

omkring det danske sprog

på kvindecenteret fakti som ligger på nørrebro for kvinder med indvandrerbaggrund rigtig mange af de kvinder som

stort set alle sammen har flygtningebaggrund har ikke gået i skole i deres hjemland og for dem er

meget meget svært at komme i nærheden af at bestå dansk tredje så må man jo spørge sig selv

ønskværdigt at vi har en stor gruppe borgere i det danske samfund som ikke er danske statsborgere det er for mig at se bestemt ikke ønskværdigt udover at det selvfølgelig for dem personligt har nogle konsekvenser for eksempel at det

mange af de her mennesker har store problemer med at besøge familie og der er også unge mennesker

forhindres i at tage med på studieture eller studieophold

betyder det også at de her mennesker forhindres i at stemme ved folketingsvalg

at hvis man ønsker at at

må det være et ønske og et selvstændigt formål

til det demokrati jeg mener at vi med de regler

som er blevet lavet

skaber for mange forhindringer for for mange mennesker i vores samfund med det resultat at vi har en stor gruppe borgere

det mener jeg faktisk er skadeligt for sammenhængskraften i vores land det ændrer naturligvis ikke på at det

positivt for de mennesker som nu er sluppet igennem dette nåleøje og stort tillykke

vi må tro på hvem vi vil eller hvad vi vil vi må forsamles og demonstrere og vi må ytre os nogenlunde frit

frihedsrettigheder som kommer alle danskere til gavn de rettigheder er dyrebare og danner fundamentet for vores demokrati og vores nationale fællesskab med dansk statsborgerskab følger således både rettigheder og pligter

at man forholder sig loyalt til grundloven at man kan tale dansk og udviser en positiv interesse for og viden om danmark

er en formel billet til at tage del i demokratiet nemlig stemmeretten

opnår dansk statsborgerskab vil jeg sige hjertelig tillykke og jeg glæder mig til at støde på

som aktive deltagere i det levende demokrati

demokratiske liv og de får hermed den fulde palet af de demokratiske rettigheder

hver især har som dansk statsborger

på de beslutninger og de diskussioner vi har i samfundet og dermed

at alle partierne i folketinget siger rigtig hjertelig tillykke til de her mennesker og siger ja til dem og personligt glæder jeg mig rigtig meget til at kunne byde de her mennesker velkommen på statsborgerskabsdagen som vi i folketinget inviterer til i foråret så fra min fra min side skal der bare lyde et stort og hjertevarmt tillykke til alle de her nye statsborgere

at de også fik medbestemmelse når vi skulle sammensætte vores folketing og dermed direkte indflydelse på det danske samfund men det

og mulighed for at påvirke det samfund som vi lever i og som vi selv bidrager til

alle sammen bare sige et rigtig stort tillykke jeg glæder mig til at møde jer på statsborgerskabsdagen og sf stemmer selvfølgelig

dørene og det er sjældent vi påskønner deres indsats det er vigtigt at huske på at der er rigtig mange der vil danmark der er desværre også nogle der ikke vil danmark og som har nogle grundlæggende holdninger om

demokrati dem skal vi være obs

skal efter min opfattelse ikke have statsborgerskab

først bliver man formelt statsborger og så starter de næste skridt og de er at man efterhånden også skal udvise loyalitet og tilhørsforhold til det her samfund det er så de næste faser som vi håber på

er dokumenterbart voldelig som det udtrykkes i forslaget forslagsstillerne foreslår en ordning der skal gælde for personer der tidligere har

udenlandsk ægtefælle derimod er vold

en dansk ægtefælle ikke omfattet af forslaget det er i sig selv lidt underligt jeg er helt enig med forslagsstillerne i

vold og andre overgreb i et ægteskab

det gælder selvfølgelig også i de tilfælde hvor volden

en udenlandsk ægtefælle der kommer til danmark som led i

en herboende ægtefælle på den måde udnytter sin udenlandske ægtefælles udsatte situation og det tager jeg skarpt afstand

fra de gange hvor det sker der er derfor bestemt et hensyn at tage i forhold til

at beskytte den udenlandske ægtefælle

kan leve et frit liv og integrere sig i danmark det er også derfor at vi allerede i dag har en regel i udlændingeloven der netop værner mod ægteskabelig vold og andre overgreb

kan der normalt ikke gives

den herboende person inden for de seneste ti år er dømt for vold eller lignende mod en tidligere ægtefælle og vi har også en regel der sikrer at der i en sag om inddragelse af ægtefællesammenføringstilladelse skal tages særligt hensyn til om samlivet er ophørt på grund af et voldeligt ægteskab jeg deler med andre ord fuldstændig de prisværdige hensyn til den udenlandske ægtefælle som jo ligger bag det her beslutningsforslag det er imidlertid min opfattelse at forslaget ikke kan gennemføres og det er der navnlig to

lægges der i beslutningsforslaget op til en ordning der kun skal gælde i de tilfælde hvor den herboende

ægtefælle det vil betyde at personer der har udøvet vold mod en udenlandsk ægtefælle forskelsbehandles i forhold til personer der har udøvet vold

en dansk ægtefælle og det rejser altså væsentlige spørgsmål i forhold til diskriminationsforbuddet i artikel fjorten i den europæiske menneskerettighedskonvention

lægges der i beslutningsforslaget op til at den herboende ægtefælle ikke skal være dømt for volden altså at

foreligge en dom det er jo et væsentligt princip at enhver der anklages for en lovovertrædelse skal anses for uskyldig indtil hans eller hendes skyld er bevist det følger af artikel seks i den europæiske menneskerettighedskonvention og er vel også

den foreliggende ordning ville betyde at udlændingestyrelsen ville skulle undersøge og vurdere om den herboende ægtefælle nu også vitterlig har været voldelig det kan være på baggrund af oplysninger fra en tidligere ægtefælle men der kan jo altså også være sager

efter en politimæssig efterforskning af sagen viser sig at

ikke er hold i anklagen udlændingestyrelsens vurdering ville med den foreslåede ordning skulle ske uden en politimæssig efterforskning af sagen altså uden

som normalt foretages ved domstolene og uden

ved en domstol den herboende ægtefælle ville altså med den foreslåede ordning blive frataget

udlændingestyrelsen for eksempel på baggrund af en politianmeldelse lægger til grund at personen har begået noget strafbart

tiltales eller dømmes for forholdet det rejser alvorlige spørgsmål i forhold til

i artikel seks i den europæiske menneskerettighedskonvention regeringen kan derfor ikke støtte det fremsatte beslutningsforslag dermed ikke være sagt at regeringen ikke vil være villig til at se på om der kan være andre tiltag tiltag

henter en ny udenlandsk ægtefælle til danmark konkret

kigger vi i første omgang på om der kan strammes op på

praksis for hvornår der sker politianmeldelse i sager hvor en udlænding over for udlændingestyrelsen påberåber sig

være udsat for vold eller andre overgreb

jeg vil derfor indkalde partierne til en drøftelse om dette når vi er nået lidt længere hen i de overvejelser

ikke gennemarbejdet som det ligger nu tænk sig med det her forslag

vil man kunne udøve vold på en dansk kvinde for så at hente en udenlandsk kvinde hertil men man vil ikke kunne udøve vold på en udenlandsk kvinde for så

at hente en ny udenlandsk kvinde hertil det var da en underlig form

stille op og sige at man godt kan udøve vold på på danske kvinder men ikke på udenlandske kvinder altså vi skal slet ikke være i en situation hvor man udøver vold så der er nogle kæmpestore mangler og huller i det her og så har vi altså normalt også et princip

set også ganske fornuftigt så vi ser

som har en stor effekt i forhold til at begrænse tilstrømningen til danmark gøre noget ved masseindvandring som

vi taler måske om en håndfuld personer om året der kan blive berørt af forslaget kunne

men jeg synes at det er et meget rimeligt forslag så vi er sådan set positivt indstillet hvis vi skulle have nogle bemærkninger til de enkelte dele

det være at man lægger op til en karensperiode på

vores skyld kunne man godt sætte den op til tredive år eller for den sags skyld længere tid

vi ser frem til udvalgsbehandlingen og hvis

man har en udvalgsbehandling her i folketinget er jo netop at

nogen der rejser noget i folketingssalen som kunne være

vil det også være meget fordelagtigt hvis loven så var indrettet på den måde

det kan vi afklare i løbet af udvalgsbehandlingen og så vil det argument imod beslutningsforslaget jo falde bort

og så kunne

er nok de færreste i folketinget der kan være imod en god og effektiv model der beskytter de kvinder der i fremtiden kan blive sammenført med en person der allerede har været dømt

tidligere ægteskab og det er præcis her problemstillingen opstår for det er netop ikke det som socialdemokratiet lægger op til socialdemokratiet ønsker nemlig at vi skal straffe sanktionere mennesker som ikke er dømt og det går jo lodret imod et af

vores mest fundamentale principper her i danmark

er bevist og i vores danske demokrati er det nu engang kun en domstol som kan fælde den slags dom

jeg vitterlig forundret over at høre socialdemokratiets forslag her i dag det er et forslag som indirekte lægger op til at der i visse tilfælde når det gælder dom rent faktisk ikke er brug for vores domstole

hvem skal i så fald placere skyld og straf hvem er det helt præcist socialdemokratiet ønsker at erstatte vores domstole med er det et krisecenter er det en rådgiver er det dem der skal

muligvis voldelig mand og sige skyldig eller ikke skyldig det synes jeg virkelig er at udhule vores retssamfund

ordføreren sige ja ja men vi beder jo bare om en undersøgelse af om om det her er muligt men helt ærligt det har vi jo talt om i dybden og justitsministeriet

i jeres forslag skriver i jo direkte at i vil pålægge regeringen en løsningsmodel der og nu citerer jeg sikrer at den

herboende ægtefælle uden at være blevet dømt ikke på ny kan meddeles familiesammenføring så det der står i beslutningsforslaget er altså langt mere end blot at undersøge det man lægger direkte op til at det her skal implementeres at der skal findes en løsningsmodel hvor en ikkedømt person kan blive sanktioneret så jeg håber også

og måske den dag socialdemokratiet kommer i regering rent faktisk har tænkt sig at implementere

i forslaget

har bemærket forskelsbehandle udenlandske ægtefæller i forhold til

vil det være lovligt for en dansk mand at yde vold mod en dansk hustru så længe han ikke er dømt men det er ikke tilfældet hvis det er

får det her forslag til at være meget usammenhængende på en række områder alligevel

der ikke nogen tvivl om at venstre deler forslagsstillernes hensigt om at beskytte udenlandske voldsramte ægtefæller det tror jeg alle partier i folketinget har en interesse i så i det lys er jeg glad for at ministeren er villig til at kigge på andre tiltag der kan sikre at herboende dømte voldelige ægtefæller ikke får lov til at hente en

men lad os gøre det på en måde som ikke undergraver vores danske retssystem og domstole det er det vi mener

socialdemokratiets forslag gør og derfor kan vi ikke støtte

være meget glad for at se justitsministeriets logo

det er jo allerede sådan i dag at udlændingestyrelsen for eksempel

indgået et proformaægteskab det er jo ikke domstolene der vurderer

en fuldstændig ren straffeattest få at vide at de ikke bliver

at der er tale om et proformaægteskab så betyder det som ordføreren siger i dag fra talerstolen at venstre også ønsker at den bestemmelse skal

en dom vi siger bare at i det tilfælde deres ekskone er skredet fra dem på grund af vold og myndighederne mener det kan dokumenteres så skal de ikke per automatik have en ny ægtefællefamiliesammenføring

være muligt for udlændingestyrelsen at foretage en vurdering

man foretager en vurdering med hensyn til proformaægteskaber

man foretager en vurdering med hensyn til fætter kusine ægteskaber udlændingestyrelsen foretager vurderinger hele tiden som ligger til grund for ægtefælle og familiesammenføringer men når det handler om vold

venstre er lidt mere forbeholden end når det handler om proformaægteskaber eller

som tidligere er dømt for vold mod en ægtefælle i en karensperiode på ti år ikke kan få en udenlandsk ægtefælle familiesammenført til danmark og det synes jeg er vældig fornuftigt fra krisecentrene hører vi desværre om mænd som gentagne gange udsætter

udenlandske ægtefæller for vold vi hører om mænd som udnytter det faktum

for at få lov til at blive i danmark fordi de jo risikerer udvisning

vold er dybt usympatisk al partnervold er også dybt usympatisk og det bliver bestemt ikke mindre usympatisk af at der er mænd som udnytter den her

som det er at kvinden er afhængig af ægteskabet for

kravet om at der bør foreligge en voldsdom bør imidlertid være en selvfølge i en retsstat

ingen får i dag en karensperiode på grund af løse påstande som ikke har været afprøvet ved en domstol heldigvis

som foreslås i dag af socialdemokratiet altså forslagsstillerne ønsker at der skal indføres en karenstid for personer som ifølge en skadestuejournal eller en erklæring fra et krisecenter har været voldelige over for deres ægtefælle man bryder altså helt

et princip som da bør være grundlæggende i enhver retsstat forslaget er så også i strid med den europæiske menneskerettighedserklæring og det er jo altså netop på grund af det her helt fundamentale princip vi straffer ikke mennesker som ikke er dømt vi har i enhedslisten intet tilovers for voldelige ægtemænd

enhver sag hvor en skadestue eller et krisecenter har mistanke om at der foreligger vold i ægteskabet bør naturligvis efterforskes af politiet hvis efterforskningen tyder på at der foreligger et

rejses sigtelse og tiltale jeg er meget meget bevidst om

det gælder danske kvinder det gælder udenlandske kvinder som ikke melder deres mænd når de får tæsk

i enhedslisten har vi på fredag et forslag i folketingssalen

krisecenter fordi de har været udsat for vold

handler om at sikre at kvinder som kommer på krisecenter fordi deres

det er et problem krisecentrene har peget på at der er kvinder som ikke får noget at leve af

har noget at leve af fordi de er underlagt den her ægtefælleafhængighed det vil sige at selv om de bor på krisecenter fordi de har fået tæsk

altså manden der skal forsørge dem det synes vi også at man skulle lave om på man kunne gøre alle mulige ting for at sikre at kvinder som udsættes for vold af deres partner og i øvrigt også mænd der udsættes for vold af deres partner bliver behandlet bedre får mere hjælp får mere støtte og bliver tryggere sådan at flere tør anmelde deres partner der synes jeg vi skulle sætte ind det synes jeg ville være en seriøs tilgang til det her meget store problem

selv om de får tæsk jeg synes ikke

særlig sf foreslår at man skal

i øvrigt også den her del af bemærkningerne hvor der står at udlændingestyrelsen i hver enkelt sag skal undersøge om tidligere samliv med en udenlandsk ægtefælle

et nyt bureaukratisk lag som lægges på en i forvejen i forvejen meget omfattende og tidskrævende sagsbehandling

i tvivl om hvad situationen er

er sigtet for vold mod en partner men ikke er dømt endnu

ikke allerede i dag er sådan

en eventuel familiesammenføringssag

en sag er afsluttet så synes jeg det ville være fornuftigt at ændre loven jeg er i tvivl om om reglerne er sådan

et input til de forhandlinger ministeren har indkaldt til og jeg håber selvfølgelig at alle partier stemmer for enhedslistens forslag på fredag om at sikre kvinder som bor på krisecenter fordi de har fået tæsk af deres

ville hjælpe

bare en tvivl i mig og det er derfor at det her beslutningsforslag er

er der ikke en ny retstilstand i morgen der står ikke engang i beslutningsforslaget at vi pålægger regeringen at

at pålægge regeringen at udarbejde løsningsmodeller foretage en juridisk vurdering af dem og indkalde folketingets partier til en drøftelse

er ærgerligt at jeg kan høre at enhedslisten

det er bare en vurdering der foretages i udlændingestyrelsen jeg synes det er mærkværdigt at vi gerne vil kigge på fætter kusineægteskaber og proformaægteskaber

de kan godt mærke den konsekvens ikke den straf men de kan godt blive udsat for at der ikke er noget retskrav på familiesammenføring

der foretages nemlig allerede vurderinger hvis kvinden får en opholdstilladelse

jo fordi myndighederne har vurderet at det kan dokumenteres at hun har været udsat for vold

retsprincipper som knægtes i udformningen af det her beslutningsforslag nemlig det helt fundamentale at man er uskyldig indtil man er dømt ved en domstol sager efterforskes af politiet og skyldige dømmes ved en domstol sådan må og skal det være i et retssamfund som tager fundamentale retsprincipper alvorligt derfor kan

det kan vi i alternativet ikke ikke sige ja til så er der en ting

ikke har været taget med heroppe fra talerstolen

i virkeligheden det der spørgsmål om forebyggelse altså det vi også gerne vil arbejde for

at når der er de her mistanker om mænd

at hvis vi har meddelelse om at en ægtefælle har begået vold

en person her i landet kan hente en ny ægtefælle

forebyggelse og så i øvrigt sikre at

jeg tror jeg vil stoppe her og sige at med disse bemærkninger

kan vi i alternativet ikke bakke op om forslaget uanset hvor sympatisk tanken

som kommer fra udlandet og som bliver fuldstændig afhængige af deres ægtefælle for

et stort problem

det er da rigtigt at der

ved den måde som man måske implementerer det her på men hele hensigten

netop at

vi skal se på efterfølgende

europæiske menneskerettighedskonvention eller retssikkerheden generelt eller grundloven

ikke vi skal løbe åbne døre ind gennem den diskussion som har været en vis tendens

adresserer et problem som alle erkender

fra partiets side forsøger formulere en løsning på det man påstår ikke at det er en patentløsning

på baggrund af den her førstebehandling

sig at vi skulle tage den derfra

at blive så forarget som mange er blevet her under den her førstebehandling

nogle problemer i det som vi er nødt til at

på baggrund af problemets omfang og

en åben debat om det her i folketinget

støtte forslaget af de grunde som flere ordførere

der er nogle juridiske udfordringer der er spørgsmålet om

man straffer ikke folk som ikke er dømt når det er sagt

jeg godt tænke mig at ministeriet forholdt sig til

forslagsstillerne har henvist til flere gange kirsten ketscher og hendes vurdering jeg jeg kunne

godt tænke mig at høre hvordan man juridisk forholder sig til hendes vurdering

alene i et fremmed land og de finder sig ofte i alt for meget før de henvender sig til myndighederne og søger om skilsmisse folketinget har gennem flere år diskuteret hvordan de her fraskilte kvinders rettigheder skal være og det er nu nogenlunde på plads hvis myndighederne vurderer at det kan dokumenteres at kvinde har været udsat for vold så kan kvinden fastholde sin opholdstilladelse i danmark vurderingen bygger eksempelvis

kontakt til politiet eller erklæringer fra krisecentre og

vurderinger foretages hele tiden

mine gode bekendte så fortælle mig at nogle af de her tidligere voldsramte men nu fraskilte kvinder har oplevet at deres eksmand

og det provokerede mig af flere grunde dels fordi vold selvfølgelig er uacceptabelt

jeg opfatter det som vores ansvar som folketing

sikrer at ingen af vores medborgere udnytter at nogle kvinder fra fattigere lande vil gøre meget og acceptere endnu mere for at få opholdstilladelse i danmark og måske sende penge hjem til familien jeg ville selvfølgelig ønske at den globale ulighed ikke var så stor men det er den og det må vi jo så forholde os til derfor kontaktede jeg landsorganisationen af kvindekrisecentre i danmark

at høre om de opfattede det her som et problem eller om det bare var en fjer der var blevet til fem høns de foretog en rundspørge og fik en masse svar tilbage og

at der ikke foretages nogen særskilt registrering af de her tilfælde men de bekræftede at nogle voldelige mænd får nye udenlandske ægtefæller hertil og så skrev de til mig krisecentrene ser det som et stort problem at det er muligt at udsætte kvinder for vold for blot at kunne hente en ny kvinde hertil som udsættes for det samme flere krisecentre udtrykker at de føler sig magtesløse når de støder på den her problematik derfor er der ifølge krisecentrene et stort behov for at lovgivningen tager højde for det i søndagens udgave af bt udtalte en psykolog fra dansk kvindesamfunds krisecenter på

at vi underviser nye frivillige i at de her mænd findes formanden for landsorganisationen af kvindekrisecentre påpeger at der er tale om et stort mørketal hun det er helt absurd at en voldelig mand kan blive ved med at hente en ny kvinde til landet

skal tages seriøst at den nuværende retstilstand tilsyneladende betyder at

adskillige mænd som hente ægtefæller hertil en efter en og slider dem op

i april to tusind og seksten udtalte til medierne at vi

en lovændring så de voldelige mænd ikke automatisk kunne få en ny ægtefælle hertil mødte vi en positiv interesse fra venstre en juraprofessor udtalte i samme forbindelse at der

der forhindrede en sådan lovændring vi tog derfor kontakt til venstres ordfører og har siden været i dialog om hvorvidt der ville blive fremsat et lovforslag vi vil helst have at det er regeringen

lovforslag fordi det gør det muligt at få dem sendt i høring og det er noget mere

på vores partikontorer ifølge ordføreren var der dog nogle juridiske betænkeligheder ved om det er muligt inden for

ingen af os ønsker at bryde grundloven eller konventionerne eller helt almindelig retssikkerhed her står vi så nu

også i en situation hvor de usympatiske ægtemænd kan fortsætte med at hente kvinder herop og udsætte dem for ydmygelse og vold

vi har derfor med vilje ikke fremsat et lovforslag her i folketingssalen ligesom vi med det her beslutningsforslag heller ikke pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag

helt centralt det eneste vi ønsker er en afklaring af om det er muligt at begrænse de

mænds adgang til en ny ægtefælle og familiesammenføring

en domsfældelse og i den forbindelse er vi kommet med et eksempel på en løsning det er slet ikke sikkert det skal være den det skal det formentlig ikke

at regeringen pålægges at udarbejde en løsningsmodel

og diskutere det opfatter jeg som rimelig udramatisk

ved retssikkerheden i den model de får udarbejdet

at fremsætte lovforslaget efterfølgende

det her beslutningsforslag handler om beslutningsforslaget har til formål at sikre afklaring og afdækning af hvilke partier der anerkender problemet og det kan jeg forstå at vi alle sammen og som ønsker at diskutere en løsningsmodel inden for rammerne af grundlov og konventioner

jeg håber selvfølgelig på en rigtig god debat og jeg skal understrege at jeg er særlig glad for at ministeren allerede i sin indledende tale tilkendegav at hun havde til hensigt at indkalde folketingets partier til en diskussion af

er det afgørende for os ikke selve løsningsmodellen

vi konstatere

en juridisk vurdering og vi skal nok få det fremlagt for folketingets partier og hvis justitsministeriet eller udlændinge

at det kun kan lade sig gøre hvis man bryder grundloven eller den europæiske

aldrig til at støtte den vurdering har jeg bare ikke set endnu og jeg undrer mig blandt andet over 1

og 2 at udlændingestyrelsen i forvejen foretager den slags vurderinger

det er det der gør mig usikker og det er derfor vi har fremsat det

år vi kan allerede nu se klare tegn på at det eneste der vil komme ud af det er en massiv fattiggørelse af tusindvis af mennesker det vil få store konsekvenser for de pågældende ikke mindst for de mange børnefamilier som rammes hårdt af denne lovgivning det vil også få store konsekvenser for de mange lønmodtagere der må se det sociale sikkerhedsnet blive endnu mere udhulet og det vil få store konsekvenser for samfundet som helhed det vil øge de sociale problemer markant i de kommende år et samfund med fattigdom er et fattigt samfund uanset hvor stor væksten så måtte være i bruttonationalindkomsten ja jeg vil sige at jo større den samlede velstand er i et samfund der samtidig oplever øget ulighed og fattigdom jo fattigere er det samfund nemlig fattigt på det allervigtigste medmenneskelighed jeg ser frem til ministrenes besvarelser og

til den velfærd i danmark vi alle gerne vil have

også glædeligt at beskæftigelsen har været stigende

ledigheden har været faldende under denne regering mange job er gået til udlændinge fire og fyrre procent af stigningen i lønmodtagerbeskæftigelsen fra årsskiftet og frem til august i år er blevet dækket med udenlandsk arbejdskraft vi kan desværre konstatere at beskæftigelsesfremgangen ikke har forhindret at antallet af personer i kontanthjælpssystemet er gået den forkerte vej antallet af personer i kontanthjælpssystemet er steget fra cirka ethundrede og niogtyvetusind fuldtidspersoner til ethundrede og otteoghalvtredstusindfemhundrede fuldtidspersoner fra andet kvartal og elleve til andet

seksten det er en stigning på cirka tre og tyve procent særlig

indvandrere og efterkommere er det gået den forkerte vej antallet af ikkevestlige indvandrere i kontanthjælpssystemet er steget med cirka

ethundrede fuldtidspersoner fra andet kvartal elleve til andet kvartal og seksten svarende til en stigning på firs procent samtidig er

antallet af ægtepar på kontanthjælp steget fire og firs procent i perioden fra december

september og seksten fra godt fire tusind seks hundrede til otte tusind fire hundrede ægtepar og cirka syv og firs procent af ægteparrene var

efterkommere det siger sig selv at det er en uholdbar udvikling og det er blandt andet derfor at regeringen sammen med aftalepartierne har indført et kontanthjælpsloft og en to hundrede og fem og tyve timersregel kontanthjælpsloftet skal sikre at der er en bedre balance mellem på den ene side at det altid kan betale sig at arbejde og på den anden side at kontanthjælpen skal udgøre et rimeligt midlertidigt forsørgelsesgrundlag

før kontanthjælpsloftet var det sådan at et ægtepar med to børn hvor den ene arbejdede på fuld tid og den anden tredive timer om ugen til hks mindsteløn kun havde en gevinst på cirka tusind kroner om måneden eller cirka tre kroner per time og det er vel at mærke før transportudgifter kontingent til fagforening a kasse og så videre

hundrede kroner eller cirka otte kroner per time det er ikke en stor forskel men det er udtryk for en mere rimelig balance

der skal altid være en mærkbar økonomisk forskel på at tage et job til den overenskomstfastsatte mindsteløn

kontanthjælp og det skal naturligvis også være sådan at kontanthjælpen udgør et rimeligt midlertidigt forsørgelsesgrundlag med kontanthjælpsloftet vil en typisk enlig forsørger med tre børn modtage tohundrede og femogfirstusind kroner i samlede offentlige ydelser og tilskud før skat og have cirka trettentusind kroner til rådighed hver måned

og husleje er betalt et ægtepar med tre børn vil kunne modtage knap firehundrede og ellevetusind kroner i samlede ydelser og tilskud

og femhundrede kroner om måneden efter at skat og husleje er betalt

det mener jeg er et helt rimeligt niveau samtidig kan man med blot få timers beskæftigelse om ugen komme fuldstændig fri af kontanthjælpsloftet

at kontanthjælpsloftet ville berøre cirka otteogtyvetusind fuldtidspersoner i seksten og fireogtyvetusind fuldtidspersoner strukturelt i november måned i år har omkring toogtredivetusinde

og halvtreds personer fået foretaget en foreløbig reduktion af deres boligstøtte eller særlige støtte som følge af kontanthjælpsloftet den gennemsnitlige reduktion er på baggrund af de foreløbige novembertal opgjort til cirka tre hundrede kroner om måneden det oprindelige skøn var cirka fjorten

at småjob af kortere varighed også er en mulighed hvis arbejdsevnen vurderes at være så begrænset at personen ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked skal personen undtages fra beskæftigelseskravet i forbindelse med lovforslaget blev det skønnet at cirka ni tusind fuldtidspersoner ville blive berørt af to hundrede og fem og tyve timersreglen

seksten og cirka otte tusind fuldtidspersoner strukturelt per fireogtyvende oktober i år var cirka

trehundrede personer undtaget

og fem og tyve timersreglen svarende til cirka otte og tres procent af målgruppen blandt de undtagne var to procent job eller uddannelsesparate mens otte og halvfems procent var aktivitetsparate vi kan samtidig se at kommunerne undtager fire ud af fem aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra kravet om de to hundrede og fem og tyve timer det er forventeligt at flertallet af de aktivitetsparate ikke aktuelt kan arbejde

og fem og tyve timer og dermed leve op til det rådighedskrav

derfor bliver undtaget per tiende oktober er der cirka syvogtyvetusinde og syvhundrede varslede ydelsesmodtagere med et muligt bortfald per første oktober nogle af disse vil opnå beskæftigelse og dermed leve op til beskæftigelseskravet andre vil blive undtaget eller for eksempel overgå til en anden ydelse

syvhundrede udgør dermed ikke det antal personer der rent faktisk berøres det er vigtigt og det har jeg også understreget flere gange over for borgmestre og kommuner at kommunerne har en række vigtige opgaver i forhold til at hjælpe borgere der er berørt

og fem og tyve timersreglen og kontanthjælpsloftet sådan at de kommer i job

hvor en borger har modtaget kontanthjælp i en længerevarende periode på grund af helbredsmæssige problemer er det meget vigtigt at kommunen overvejer om arbejdsevnen er varigt nedsat i en sådan grad at der er grundlag for at påbegynde udarbejdelsen af en rehabiliteringsplan med henblik på forelæggelse for rehabiliteringsteamet forud for en afgørelse om visitation til ressourceforløb fleksjob eller førtidspension

kommunerne foretager en vurdering af om en borger hører til i kontanthjælpssystemet kontanthjælp er og skal være en midlertidig ydelse derfor skal kommunerne selvfølgelig hjælpe borgeren

og kræver at man gør en indsats for at komme i arbejde den første september to tusind og femten indførte vi integrationsydelsen for nyankomne

ordningen til også som udgangspunkt at omfatte alle

er fuldstændig klar over at indførelsen af integrationsydelsen gør en forskel for dem der bliver omfattet

det skal ikke være attraktivt at komme til danmark for at modtage høje sociale ydelser

skal det bedre kunne betale sig at arbejde det skal kunne mærkes i den daglige økonomi hvis man gør en indsats hvis man rejser sig fra sofaen og tager et stykke arbejde det kan ikke være rimeligt at der ikke er

en nævneværdig økonomisk forskel på om man går på arbejde hver dag

eller om man står uden for arbejdsmarkedet og modtager sociale ydelser derfor

at indføre en lavere ydelse da ydelsesniveauet i sig selv giver et fornuftigt incitament til at komme i beskæftigelse dertil kommer at det i min optik

der har opholdt sig her i et helt liv

er det jo altså ikke meningen at man skal være på integrationsydelse nej meningen er at man skal ud på arbejdsmarkedet

slå det helt fast integrationsydelsen giver et incitament til at komme i beskæftigelse og blive integreret i det danske samfund

være overmodig og vi er også langt fra i mål

men de seneste tal på asylområdet indikerer at vi med regeringens tiltag

i efteråret to tusind og femten

er tiden også inde til at se på hvordan vi får integreret dem der nu opholder sig i danmark i en kortere eller længere periode det er min klare holdning at alle skal bidrage til samfundet også nyankomne det er afgørende at sende et klart signal til alle om at selvforsørgelse via beskæftigelse

normen i danmark men det er klart at en ting

incitament noget andet er den praktiske udfordring udfordring som jo

det anerkender jeg fuldt ud men indførelsen af integrationsydelsen står netop ikke alene der er gennemført en række tiltag der skal gøre det nemmere for de nyankomne at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet op til sommerferien fik vi

det arbejdsmarkedsrettede fokus i kommunernes integrationsindsats det gennemførte vi på baggrund af et godt samarbejde med både kommunerne men også med arbejdsmarkedets parter

og som ønsker at være en del af det danske fællesskab vi sender et klart signal om at man skal

at man skal gøre en aktiv indsats og at det først og fremmest handler om at man kommer ud på arbejdsmarkedet vi møder nu den nyankomne med en klar forventning om at han eller hun er jobparat og derfor skal ud i det første virksomhedsrettede tilbud hurtigst muligt og gerne inden for to uger og senest en måned efter ankomsten til den kommune hvor den pågældende skal bo

på arbejdspladserne at man lærer dansk og

lærer kulturen her i danmark at kende

træner det danske sprog og skaber et grundlag for at forsørge sig selv og for at få et godt liv som en aktiv samfundsborger

har været i landet i syv år jeg mener helt principielt ikke at man på den måde skal kunne vente sig til at få højere ydelser hvilket jo er tilfældet nu

foreslået at genindføre vk regeringens tidligere beskæftigelseskrav som aldrig nåede at få virkning før de blev afskaffet igen af den røde regering i to tusind og tolv kravet går kort fortalt ud på at man

når man opfylder kravet om ophold i mindst syv ud af otte år men herudover skal man også have været i arbejde i et omfang der svarer til mindst to en halv års ustøttet fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste otte år det kan ikke være rigtigt at man kan bo så mange år i danmark uden at komme ud på arbejdsmarkedet hvis man i øvrigt er sund og rask og ja indførelsen af beskæftigelseskravet skal klart ses som et skub ud på arbejdsmarkedet

at med indførelsen af integrationsydelsen to hundrede og fem og tyve timersreglen kontanthjælpsloftet og nu også beskæftigelseskravet

er vi på rette vej til at få skabt et system der i høj grad motiverer den enkelte til at komme ud på arbejdsmarkedet blive integreret og bidrage til det danske samfund hvilket jo også er meningen når man opholder sig her i danmark jeg mener det er helt afgørende at vi stiller krav

der kommer til danmark om at de netop skal bidrage på arbejdsmarkedet men at de selvfølgelig også skal tage danmark til sig

når de nu vil og skal

de kører bare rundt i den samme rille det skal kunne betale sig at arbejde det er rimeligt over for de lavtlønnede der går på arbejde hver dag

og i øvrigt kan de bare henvende sig på jobcenteret og finde sig en billigere bolig der er stillet en lang række spørgsmål til ministrene svarene fortæller jo noget om omfanget og alvoren i den her sag i alt rammes cirka halvtredstusind de cirka tyvetusind af dem er kontanthjælpsmodtagere der sættes drastisk ned i ydelse cirka tredivetusind rammes af kontanthjælpsloftet næsten halvdelen er enlige forsørgere i de berørte familier er der cirka treogfyrretusind børn under atten år ni og tres procent af de berørte er kvinder halvfjerds procent af dem der rammes af loftet er ifølge kommunerne ikke i stand til at arbejde den forventede gennemsnitlige reduktion i rådighedsbeløbet er cirka attentusind

men det dækker over meget store forskelle og er baseret på en gennemsnitshusleje en enlig forsørger med tre børn mister for eksempel lidt over fireogfyrretusind kroner om året og i hovedstadsområdet er tabet endnu større vi ved endnu ikke præcis hvor mange der rammes af to hundrede og fem og tyve timersreglen skønnet er syv

som risikerer at miste hele den ene parts kontanthjælp det vil sige cirka

og toogtredstusind kroner om året vi ser allerede nu de første tegn på hvor hårdt det rammer de pågældende familier de fjorten største almene boligselskaber siger at antallet af rykkere for ubetalt husleje er steget med tretten procent i oktober måned de første inkassosager er allerede indledt det er kun toppen af isbjerget siger boligselskaberne presset presset for at få gældsrådgivning vokser hjælpeorganisationerne siger at det er meget begrænset hvad de kan hjælpe med fordi ansøgernes budgetter i forvejen er barberet fuldstændig

er i fare for at ryge ud af deres nuværende bolig ligesom kl

kan boligselskaberne ikke finde de billige boliger som disse familier skal flytte ind i

fortælle hvor de cirka fyrretusind ledige småjobs

det sætter jo al snakken om at det skal kunne betale sig at arbejde i relief jobbene er der ikke og halvfjerds procent af dem der bliver ramt er ikke i stand til at tage disse jobs selv om de

til rådighed regeringen og støttepartierne tror jo heller ikke selv på at der kommer flere i arbejde ifølge lovforslaget bliver cirka halvtredstusind ramt

en hundrede i arbejde det viser bare at det ikke er det det handler om det handler om at spare så der kan blive råd til nogle flere skattelettelser det handler om at klippe hullerne i det sociale sikkerhedsnet endnu større i forventning om at lønnen følger med ned

så taler ministeren om respekt for de lavtlønnede der knokler hver dag uden at få ret meget ud af det men hvad er det for en respekt der medfører at det bliver endnu dyrere for den lavtlønnede at miste sit arbejde fordi man bliver syg eller fordi jobbet forsvinder kan vi så ikke stoppe al den snak om at det ikke kan betale sig at arbejde hvis en enlig kontanthjælpsmodtager får et fuldtidsjob i netto

på hks overenskomst er gevinsten cirka ellevetusind kroner før skat for en forsørger er det cirka syv tusind kroner før skat så stop det nu det allerværste er måske det menneskesyn der ligger bag i den megen snak om økonomiske incitamenter

en opfattelse af at kontanthjælpsmodtagere nok er lidt dovne de syge er nok heller ikke rigtig syge de kan som ministeren lige har sagt

sig sammen og så kommer de i arbejde jeg har kontakt med mange af disse mennesker de siger tit til mig en ting er at de river tæppet væk under mig økonomisk men det værste er den mistro og den mistænkeliggørelse jeg bliver mødt med den lovgivning vi taler om i dag er det hidtil værste udtryk for det vi kan bare konstatere at regeringen og dens støttepartier med åbne øjne gennemfører en lovgivning som vil fattiggøre tusindvis af mennesker som bringer børnefamilier og alvorligt syge mennesker og mennesker med handicap ud i en endnu mere håbløs situation jeg er derfor glad for

to hundrede og fem og tyve timersregel og integrationsydelse vil skabe øget fattigdom i danmark og øge utrygheden for almindelige lønmodtagere folketinget udtrykker bekymring for konsekvenserne af lovgivningen særligt i forhold til børnefamilier i danmark det konstateres at reglerne skaber social ulighed og medfører at børn i danmark vokser op i fattigdom folketinget opfordrer til at regeringen fører politik der sikrer et socialt retfærdigt sikkerhedsnet

ordentlige forhold for alle børn i hele danmark partierne bag denne vedtagelse forpligter sig derfor til at afskaffe

løse det problem den vil tværtimod i endnu højere grad end tilfældet allerede er udgrænse disse mennesker og bringe dem i en situation

blive en del af arbejdsmarkedet og dermed også den

man sige helt fulde del af det danske samfund som vi alle sammen jo

har jeg fulgt det område med meget stor opmærksomhed i mange år og det er min erfaring at hovedårsagen til at der kommer så mange østeuropæiske arbejdere hertil

er eus regler om fri bevægelighed der forhindrer os i at sikre at de arbejder her på lige vilkår

at utallige arbejdsgivere jo er blevet grebet i at de sætter det

importere billig østeuropæisk arbejdskraft og at de ikke rører en finger for

glemmer man jo at fortælle at når man

at der i det beløb er medregnet alle offentlige ydelser som lavtlønnede mennesker i det her land kan få altså ud over boligstøtten

kan man få en børnecheck man kan få børnetilskud man kan få ekstraordinært børnetilskud hvis der er en særlig god økonomisk

men det er ydelser som alle lavtlønnede kan få og det er jo

de samme ydelser man kan få ovenikøbet har man

men det havde man åbenbart ikke lært af for i foråret genindførte man

om de konsekvenser det gav sidste gang

at det ville ramme de syge handicappede og dem som ikke

mulighed for at agere på det

flere udsættelser og flere som ville være nødt til at opgive deres nuværende bolig hvor en del af dem endda ville være nødt til at flytte ud til de steder hvor boligerne er billigere

med i medierne tusinder af mennesker oplever at de

bliver rådgivet af kommuner i københavn om at flytte til lolland mennesker bliver tvunget til at gå ned i ydelse uden at have en jordisk chance for at undgå det selv om regeringen siger at det vil få folk i arbejde jeg kan nævne mange flere eksempler for det er stort set i pressen hver eneste dag

hænger i luften hvorfor kan regeringen og dansk

ikke se at man ikke kan tage et

man er aktivitetsparat altså når man er syg eller på en eller anden måde uarbejdsdygtig hvorfor kan man ikke se at der ikke er nok småjobs til alle dem som

de derfor ikke har mulighed for at skaffe et job og dermed undgå

men hvor der ikke er arbejde at få det giver jo ingen mening hvorfor er det så vigtigt at sætte sætte andre mennesker i en så svær situation som jo tydeligt ikke vil få dem tættere på arbejdsmarkedet det skete jo heller ikke i nullerne hvad er svaret på det skal man bruge pengene på skattelettelser skal man bruge pengene på at give de borgerlige partier nogle gode gaver så man undgår et valg selv om statsministeren jo flere gange har sagt at han ikke vil være statsminister for enhver pris jeg ved det jeg kan ikke svare på det spørgsmål men jeg ved

rigtig skidt for vores samfund og derfor har vi

kæmpet imod disse ændringer siden de blev foreslået sammen med oppositionen og derfor vil det også være i kæmpestort fokus både nu og i fremtiden

og fem og tyve timersregel og integrationsydelse vil skabe øget fattigdom i danmark og øge utrygheden for almindelige lønmodtagere folketinget udtrykker bekymring for konsekvenserne af lovgivningen særligt

børnefamilier i danmark det konstateres at reglerne skaber social ulighed og medfører at børn i danmark vokser op i fattigdom folketinget opfordrer til at regeringen fører politik der sikrer et socialt retfærdigt sikkerhedsnet

folketinget opfordrer samtidig regeringen til at evaluere og følge reformerne af kontanthjælp fleksjob og

til dørs så vi undgår for eksempel meningsløs sengepraktik

sådan at man

så er jeg også bare nødt til at sige at ja vi kan ikke gå ud og love

tilbage hvorfor kan vi ikke det det er fordi vi

tilbage og hvad er der så i kassen

når vi kommer til sidste gang vi kom til var kassen jo fuldstændig tom alt var brugt

fordi vi ikke ved hvad der er tilbage i kassen når vi kommer til det har vi ingen idé om men der er måske lidt mere

har

så man kan drille alt det man vil og man kan

spørgsmålstegn ved alt det man vil men sandheden er at vi er imod det her det tror jeg

er i tvivl om og sandheden er

sådan set det der er vores bekymring vores bekymring er at den her regering som jo ikke er særlig økonomisk ansvarlig

sikkert også kommer til at bruge alle pengene på de skattelettelser

i den

hvad vi

kontanthjælpsloftet

for at hjælpe de her mennesker når vi kommer til ligesom vi gjorde da vi var til sidste gang ligesom vi har tordnet imod det her i alle de her måneder

det vil vi også gøre når vi kommer til det bliver med enhedslisten

er i tvivl om at vi vil gøre alt hvad vi kan

kontanthjælpsloft

på kontanthjælp end i et helt almindeligt job der er jobs at få der mere end syvhundredetusind jobåbninger på et år og jobvæksten er også positiv i dag går mange nye jobs til østeuropæere selv om danskere ville kunne varetage disse jobs er man handicappet og har fået anvist en særlig

bolig som derfor er ekstra dyr fritages man fra kontanthjælpsloftet ligesom personer der

ressourceforløb er undtaget fra reglerne om både loft og to

beskæftigelse på et år to hundrede og fem og tyve timersreglen har betydet skærpede krav om at man som kontanthjælpsmodtager skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet det betyder at man skal have været i arbejde minimum to hundrede og fem og tyve timer på

år for at få udbetalt den fulde kontanthjælp det øger incitamentet til at tage et arbejde frem for at gå på kontanthjælp

for eksempel seks ugers fuldtidsarbejde på

år og bare få timers arbejde om ugen for eksempel to timer vil betyde at man samlet får mere udbetalt da der derved

eksempel boligstøtte eller særlig støtte personer med en så begrænset arbejdsevne at kommunen ud fra et skøn vurderer at den pågældende ikke vil kunne arbejde to hundrede og fem og tyve timer inden for en år på det ordinære arbejdsmarked omfattes ikke af

og fem og tyve timersreglen personer fra ikkevestlige lande er overrepræsenteret på jobcentrene

beskæftigelsesministeriet har for eksempel netop vist

personer der har været mere end ti år på kontanthjælp har en og fyrre procent en ikkevestlig oprindelse

man har strøget gruppen af ikkevestlige indvandrere med

der skal stilles krav til denne gruppe og det kan både kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen bidrage til herudover har vi fået indført en integrationsydelse og denne ydelse er lavere end kontanthjælpen formålet med integrationsydelsen har særlig været to ting for det første at det blev mindre attraktivt for asylansøgere og migranter at søge til danmark og det har virket

som skal skabe økonomisk incitament til at komme i beskæftigelse

på asylområdet har det for

kroner er midler som vi i stedet kan bruge andre steder eksempel i nærområderne eller i sundhedsvæsnet alt for mange personer af ikkevestlig oprindelse er i dag forsørget af det offentlige og ikke af egen indkomst på baggrund af ustøttet beskæftigelse og det er en udvikling der skal vendes

det konservative folkeparti liberal alliance og dansk folkeparti fremsætte følgende forslag til vedtagelse

folketinget konstaterer at aftalepartierne arbejder for at sikre at færre modtager offentlig forsørgelse ved at flere bliver en del af det arbejdende fællesskab jobreformen og indførelsen

indeholder den rette balance mellem et rimeligt forsørgelsesniveau og et reelt økonomisk incitament til at arbejde at normen i danmark skal være selvforsørgelse via beskæftigelse og at indførelsen af integrationsydelsen giver et større incitament til at arbejde integrationsydelsen skal samtidig gøre det mindre attraktivt at komme til danmark for at modtage offentlig forsørgelse herunder begrænse antallet af udlændinge

at borgerne får den rette hjælp til at komme i job eller uddannelse

der er

på om man kan arbejde eller ej ud fra det handicap man har eller den sygdom som som man måtte have dermed ikke sagt at man bare sådan skal sige at alle syge og alle handicappede

skal arbejde fordi det skal de jo ikke hvis de

sådan må det selvfølgelig være og så skal jobcentrene

at sikre at de kommer igennem rehabiliteringsteamet og eventuelt får et ressourceforløb og

og er der en erfaring jeg har i forhold til dem så er det at du

ved at forringe deres vilkår du bringer dem ikke tættere på arbejdsmarkedet ved at gøre dem fattigere

at de får endnu sværere ved at få deres dagligdag til at hænge sammen det kommer de ikke tættere på arbejdsmarkedet af tværtimod

søge et arbejde flere muligheder for at kunne deltage i normale sociale aktiviteter der bringer dem tættere på et almindeligt liv og bringer dem tættere på et ordinært arbejde

ordførerens udsagn om at kontanthjælpsloftet skulle

have et

administrerer efter

i arbejde til en relativt lav løn det er ikke rimeligt at der næsten ikke er nogen forskel på at stå op hver dag trække i arbejdstøjet og

kontanthjælpsloftet integrationsydelsen og to hundrede og fem og tyve timersreglen er et opgør hermed ændringerne skaber en mere rimelig balance mellem at være på arbejde og være på offentlig forsørgelse eksempelvis har en enlig forsørger med to børn et rådighedsbeløb på syttentusinde og sekshundrede kroner efter kontanthjælpsloftets indførelse hvilket vi

er et rimeligt beløb

det sikrer kontanthjælpsmodtageren

er steget med tre og tyve procent siden to tusind og elleve dårlig integration

koster samfundet seksten milliard kroner

det betyde stigende udgifter til dårlig integration integration i de kommende år lige nu ser vi jo en voldsom stigning i antallet af ikkevestlige indvandrere blandt kontanthjælpsmodtagerne

to hundrede og fem og tyve timersreglen kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen sikret at der er et incitament til at finde et arbejde gevinsten er nu langt større end tidligere

fra østeuropa som arbejder i danmark det er jo rigtig godt

med til at holde danmark i gang men jeg så da meget gerne

de job således at de kunne forsørge sig selv og deres familie

så med kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen sikrer vi faktisk at der er et økonomisk incitament til at gå på arbejde og det vil også betyde at flere vil gøre det de bliver i stand til at forsørge sig selv

en værdi som vi finder er meget vigtig

to hundrede og fem og tyve timersreglen sikrer at

finde et job også at finde et job af blot få timers varighed

dermed kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet så er der integrationsydelsen har vi ikke talt ret meget om i dag men den sikrer jo at flere flygtninge motiveres til at blive en del af det arbejdende fællesskab samt at danmark bliver mindre attraktivt

vi kan godt være integrationsydelsens

integrationsydelsen suppleres som sagt også med adgang til andre offentlige ydelser så er der suppleret med en sprogbonus så

incitament til at lære dansk når man nu er her

få et arbejde gå på arbejde er den vej vi skal det er vejen frem for mennesker på kontanthjælp det er vejen frem for mennesker på integrationsydelse

vil også hjælpe flygtninge med at få kendskab til den danske kultur få et samvær med danske kollegaer og det vil også være med til at styrke deres danskkundskaber

der har været brug for kontanthjælpsloftet

at der fortsat er opbakning til de tiltag

var

hks mindsteløn

sig at arbejde

set job at få og jeg kan også konstatere at ethundredetusind østeuropæere

opdaget at der er job at få i danmark så selvfølgelig er der også job at få for de kontanthjælpsmodtagere der nu også kan se

har et system og en sagsbehandling hvor opfordrer folk til at flytte til lolland og falster og vestsjælland og andre landsdele hvad er egentlig ordførerens budskab til de

til de kommunale folk ude i landdistrikterne

stemmer et kontanthjælpsloft igennem vel vidende at det rammer en hel masse borgere og

venstreborgmester i glostrup som bagefter siger til dem nå hvis ikke i kan bo der hvor i bor nu

i altså flytte til lolland og falster og andre steder hvad er budskabet

mange af dem oplever at komme i en virksomhedspraktik der aldrig nogen sinde fører til en ordinær beskæftigelse fordi de bare kommer til at gå og arbejde gratis i en

virksomhedspraktik

de kontanthjælpsmodtagere der i dag render rundt i virksomhedspraktik

ordinær beskæftigelse efter at de kan få et arbejde når de gerne vil

det jo ikke nogen mening at tale om at skabe et større incitament ved at straffe dem

om at virksomhedspraktik i

set er socialrådgivere i andre kommuner der har registreret at det man rådgiver om i glostrup er at flytte til en anden kommune

lige fra nogle kommuner der er med til at hjælpe borgerne med at betale deres husleje

kommuner som glostrup der anbefaler at de ledige flytter til en anden kommune hvor man bare må konstatere

endnu sværere at finde et arbejde synes ordføreren at det

ikke bruges på andre ting

vi har i danmark verdens højeste niveau for kontanthjælp også når man korrigerer for at priserne kan være højere i danmark end de er i andre lande har vi stadig væk det højeste niveau det er faktisk markant højere end det er i vores nabolande

var det sådan at en enlig med to børn havde tres procent mere købekraft tres procent mere

et par med to børn havde en og tres procent mere købekraft end et par på kontanthjælp med to børn i sverige

efter kontanthjælpsloftet

vil købekraften være lidt lavere men den vil stadig væk være høj

ganske rimeligt

sparer nogle penge her for at bruge dem på

hvad er niveauet så hvad er det man rent faktisk får udbetalt hvad har man at leve for når man er kontanthjælpsmodtager i danmark

en enlig kontanthjælpsmodtager med ét barn vil have fjortentusinde

kan det være nogle hundrede kroner lavere

vi taler om kan vi være det bekendt det synes jeg

nogle af beløbene er for høje når man ser på hvad par på kontanthjælp har efter loftet

være sådan at der vil være en lille forskel på at være på kontanthjælp og være i arbejde men

resultatet er altså at vi kommer til at få et niveau

og hvor der bliver en forskel en lidt større forskel

tager et arbejde til de mindstelønninger som arbejdsmarkedets parter har sagt ja til og det synes vi faktisk er

princip det kan ikke være sådan at vi på den ene side siger at i danmark er det arbejdsmarkedets parter der bestemmer hvad lønnen skal være det blander vi os ikke i for så på at det alligevel

i har fundet frem til et niveau men vi synes man skal have det samme når man er på kontanthjælp det synes vi ikke er fornuftigt og det er det princip der bliver stadfæstet med det her kontanthjælpsloft udgangspunktet er

få firs procent netto i forhold til

man arbejder til de mindstelønninger som arbejdsmarkedets parter arbejdsmarkedets parter har aftalt

så synes jeg at der er en del hykleri

aftalte man nogle ydelser

er det sådan at

under tredive år med ét barn vil have syttentusinde og ottehundrede kroner at leve for

attentusinde og ottehundrede kroner at leve for

det mente sf var et rimeligt niveau det lavede vi en aftale om

så over tredive år og på kontanthjælp har man hvis man er et par med ét barn toogtyvetusinde og trehundrede kroner udbetalt et par med to børn har

godt treogtyvetusind kroner udbetalt

cirka fem tusind kroner mere udbetalt om måneden end hvis man er under tredive år og det mener socialdemokratiet og sf og

nu er en stor katastrofe det er for mig helt uforståeligt vi har med det her kontanthjælpsloft fået lidt mere rimelighed i ydelserne provenuet bruger vi til lavere skat det er

at

til de påståede mange ledige job hvad er det ordføreren gør

piske de her mennesker han gør intet for at lette adgangen til de mange tusindvis af job vi hører om og jobskiftåbninger

og hvad ved jeg intet han har ikke forpligtet én arbejdsgiver til noget som helst han har ikke forpligtet én kommune til noget som helst hvornår skal de have bare en lille pligt til

så er det

som risikerer at blive sat ud af deres bolig så må jeg bare spørge igen hvad er det der gør at de mennesker der bliver sat ud af deres bolig skulle have større chance for at kunne komme ind på det ordinære arbejdsmarked vi taler ikke om hvorvidt det er rimeligt at de har den bolig vi taler om konsekvensen af den lovgivning her konsekvensen er at de risikerer at miste deres bolig

det her

brutto om måneden eksklusiv tillæg og hvad man nu ellers kan få når det er sådan at man trods alt er frit stillet i et arbejde mens en kontanthjælpsmodtager

enlige mødre med to børn de får børnepenge de får ekstraordinært børnetilskud de får huslejetilskud og de får tilskud til børnehave vil ordføreren så forklare mig hvad

nitten

derfor

at nødhjælpsorganisationer er bekymret for

kommer til at se hele familier på gaden

desuden er der nogle mentale faktorer der træder i kraft når man skaber en retorik der indikerer at man vil tvinge folk i arbejde det er en retorik der sparker nedad i samfundet en retorik der får det til at se ud som om ledigheden er de lediges skyld og at arbejdsløsheden skyldes at folk ikke gider at arbejde

samtidig mener vi at det taler til laveste fællesnævner

at det skal kunne betale sig at arbejde kan være et signal til de lavtlønnede om

jeg tror heldigvis ikke at danskerne tænker sådan men når vi ser på nogle af de store undersøgelser er der heller ikke meget der tyder på

sætte folk ned i kontanthjælp er særlig gode rockwool fondens evaluering af kontanthjælpen

sidste fem og tyve år konkluderer at der er ringe belæg for at sige at lavere kontanthjælp vil få kontanthjælpsmodtagere

folk vil nemlig i forvejen gerne arbejde det er jobbene der mangler

i to tusind og var der næsten fuld beskæftigelse i danmark vi var nede på en

det er under de tre

som min samfundsfagslærer i gymnasiet sagde der altid vil være og som han kaldte naturlig arbejdsløshed

under tre procent i to tusind og ni måtte man skrive den videnskab om for da var den nede på

en procent jeg arbejdede selv på det tidspunkt blandt andet med at kvalificere somaliere til at komme i arbejde

og at det er nødvendigt med økonomiske incitamenter problemet er

arbejde nok til alle altså arbejdsløshed findes den betyder jo at uanset hvor meget man sænker folks

er det ikke dem alle sammen der kommer i arbejde for

mange af de mennesker vi sætter ned i hjælp ikke kan få job de bliver bare fattigere

i forhold til virkningen kom der sidste år en stor norsk undersøgelse der måler

er størst i de lande med de højeste velfærdsydelser

sker en social forarmelse der bringer mennesker længere væk fra arbejdsmarkedet

vi har finansieret en total tilbagerulning af fattigdomsydelserne i vores

de menneskelige omkostninger af de her fattigdomsydelser bliver så store på sundhedsområdet retsområdet i form af overførselsindkomster at de afledte udgifter bliver større end hvad fattigdomsydelserne nogen sinde kommer til at tjene hjem

når jeg nu har kritiseret fattigdomsydelserne så meget

sige hvordan vi i stedet gerne vil få folk i arbejde

i alternativet vil vi gerne dele arbejdet vi vil gerne sætte arbejdstiden

skønt at der kommer flere og flere eksempler på

sig gøre i går var der et eksempel i berlingske business et dansk firma der hedder translated

fordi det skaber højere produktivitet siger lederen han siger det her er en liberal kølig ledelsesvurdering det er ikke et hippieeksperiment men det skaber højere produktivitet samme udvikling sker i sverige i england og jeg synes det viser at der er en verden der er ved at forandre sig hen imod at vi begynder at dele arbejdet og på den måde lukke de ledige ind i varmen

flere erfaringer der peger i retning af

at tvang og kontrol bliver afløst af tillid

konsekvensen er at nogle børn vil vokse op i

at deres forældre kan forsørge sig selv og forsørge dem

er at vokse op i fattigdom

men det er altså også sådan at man ikke kan vælge at være på kontanthjælp og

kan vælge at være på integrationsydelse dem der kommer det har endda

forbudt de må ikke arbejde og så kommer de på integrationsydelse det er vores sikkerhedsnet i danmark som kontanthjælpen udgør og det er rigtig vigtigt for os i radikale venstre at vi har det sikkerhedsnet det er det som man

for os i radikale venstre

er at det vil medføre at flere børn vokser op i fattigdom det er derfor at vi

at nogen skal straffes er der mennesker som er på kontanthjælp og som måske kunne arbejde det er der nok hvad er så opgaven er det et valg

vælge at sige jeg vil ikke arbejde jeg vil hellere være på kontanthjælp

sådan har vi ikke skruet vores lov sammen

konsekvensen er at flere børn bliver fattige og det er det

en stor tak for det så har vi jo en særlig situation i oppositionen for vi er fire partier der klart har sagt at vi vil afskaffe de her fattigdomsydelser når vi får flertal for det desværre kunne vi ikke blive enige om en vedtagelsesformulering men jeg er ikke i tvivl om at ordføreren mener det ordføreren og ordførerens parti har sagt så spørger jeg bare ordføreren har ordføreren et bud på hvordan

der lover vælgerne at vi vil tænde det lys i mørket at efter et valg

ethundrede og syvogtyve mennesker har nu fået reduceret deres boligstøtte eller anden særlig støtte syv tusind børn er berørt af det så mange mennesker skal generes for at arbejdsstyrken kan forøges med op mod syv hundrede mennesker ikke jobs ikke mennesker i arbejde men en forøgelse af arbejdsstyrken som altså måske kan øges med op mod syv hundrede mennesker

her sidder vi så igen i vores lune privilegerede politikerverden hvor højrefløjen vil jage rundt med mennesker ude i den iskolde sociale virkelighed

siger de at økonomiske incitamenter får mennesker til at flytte sig men det forudsætter jo at de her mennesker rent faktisk er i stand til at flytte sig

de fleste af os jo være i stand til at træde til side

vil et skub jo desværre bare betyde at nogle mennesker vælter

de mennesker som er syge handicappede eller som er fanget i en fastlåst

social situation vil jo ofte ikke være i stand til at flytte sig ved

de her såkaldte økonomiske incitamenter derfor er der stort set ingen jobmæssig effekt af de nye lavere ydelser lavere ydelser vil til gengæld med sikkerhed lægge pres på mindstelønningerne og når de laveste lønninger er presset nedad kan man så starte forfra med at presse de sociale ydelser yderligere nedad

ikke tørre grinet af sig ovre i arbejdsgiverforeningerne der sidder de og slikker sig om munden med udsigt til en løn og ydelsesmæssig dødsspiral

som har mindst og ved et kommende valg og lad det da komme så hurtigt som muligt kan vælgerne så passende kvittere ved at give højrefløjen en alvorlig stemmemæssig olfert og give os en regering som til gengæld fjerner den lavloftede

konsekvenser der følger af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen jeg er grundlæggende helt uenig i den kritik det er helt rimeligt at stille krav om

til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søger at komme i arbejde derfor er to hundrede og fem og tyve timersreglen nødvendig og reglerne indeholder de nødvendige undtagelser sådan at borgere der aktuelt slet ikke kan arbejde ikke omfattes af

hvad angår kontanthjælpsloftet som sådan indebærer det at borgerne får styrkede incitamenter og stadig har helt rimelige rådighedsbeløb for eksempel betyder kontanthjælpsloftet konkret at en enlig forsørger på kontanthjælp med tre børn vil modtage cirka tohundrede og femogfirstusind kroner i samlede offentlige ydelser og tilskud og have cirka trettentusind kroner om måneden når skat og husleje er betalt og et ægtepar med tre børn vil fortsat have cirka femtentusinde og femhundrede kroner til rådighed om måneden efter at skatten og huslejen og så videre er betalt svarende til cirka

overførsler årligt når der tages udgangspunkt i de almindelige familietypeberegninger den enkelte borger vil samtidig med nogle få timers arbejde om ugen kunne få hele eller dele af boligstøtten eller den særlige støtte tilbage som vedkommende har mistet retten til på grund af loftet for eksempel vil en typisk enlig forsørger med et barn komme helt fri af kontanthjælpsloftet med cirka seks timers arbejde om ugen og vil samtidig leve op til beskæftigelseskravet på de her to hundrede og fem og tyve timer med

helhedsplan har regeringen ud over lavere skat i bunden lagt op til at give langtidsledige en jobpræmie på

hvis de kommer i job og det vil yderligere øge incitamentet til

ganske mærkbart det er både ret og rimeligt at de borgere der hver dag går på arbejde kan se at de faktisk får noget ud af det det er samtidig nødvendigt at flere forsørger sig selv frem for at modtage offentlig forsørgelse hvis vi skal kunne finansiere det velfærdssamfund vi gerne vil have for fremtiden det bedste vi kan gøre for børnene er at understøtte at forældrene kommer i job og det er netop det

passiv forsørgelse

tilskynder folk til at vælge et job frem for passiv forsørgelse kan ministeren ikke høre at det er fuldstændig forkert altså at vælge et job frem

joachim b olsen jo været så venlig tidligere at gøre opmærksom på at man

intentionen men på konsekvensen og hvis intentionen er at skaffe folk

i ordinært arbejde men konsekvensen er at folk mister deres bolig bliver presset ud af deres bolig virker lovgivningen

kan ministeren så garantere at de mennesker som faktisk vælger at stå til rådighed for arbejdsmarkedet fordi det skal de for at kunne få kontanthjælp

så ikke bliver ramt af de utilsigtede konsekvenser nemlig at de mister deres bolig og dermed ryger længere væk

rød blok i dag overhovedet interessere sig for integrationen i danmark

men sådan har det jo været man har ikke turdet stille krav nogen sinde

man siger man vil integration men man stiller ikke krav jeg forventer at når man kommer til danmark kommer man til at bidrage man bidrager på arbejdsmarkedet men man tager også danmark til sig men man må bare sige

så er integrationen slået fejl

borgerlige og røde regeringer men grundlæggende

ingen tvivl om at hver gang man har haft en rød regering

der bare overhovedet ikke blevet stillet krav

at vi har mange mennesker i danmark der står fuldstændig uden for det danske samfund som ikke har taget værdisættet til sig

som ikke deltager på arbejdsmarkedet hvis børn vokser op i et samfund som de reelt ikke kender til fordi

og hvad har man gjort fra venstrefløjens side man har lænet sig tilbage og så har man i øvrigt ikke stillet nogen krav

til at vi har indført integrationsydelsen det er årsagen til at vi har indført kontanthjælpsloftet det er årsagen til at vi har indført to

rigid ja det er den det er temmelig firkantede regler vi har indført

hvis man ikke netop leverer de to

og fem og tyve timers arbejde på arbejdsmarkedet ja så mister man retten til ydelsen året efter tænk sig

bare læner sig tilbage og siger nej

stille krav det skal nok gå alt sammen jeg kan love for

til at gå så hvis ikke snart venstrefløjen vågner op og jeg må ærligt indrømme har mine tvivl om om man nogen sinde kommer til at vågne op så kommer der ikke bare til at ligge en gigantisk økonomisk regning foran os

er åbenlyst for enhver

jo derfor man kun kan takke for at der trods alt er et borgerligt flertal i øjeblikket i danmark der tør stille krav som har viljen og evnen til at stille krav alt imens man har en venstrefløj der bare læner sig tilbage

og man kan bygge et tårn af ydelser op for sig så

kan betale sig at arbejde så nytter det jo ikke ret meget herre finn sørensen det er bare det vi kan se det

halvere ydelserne så vi har en integrationsydelse og derfor blev vi nødt til

ude i kommunerne ved at kommunerne skal stå på hænder for at opfinde løsninger så de kan få boliger som mennesker på integrationsydelse kan

der er jo ikke ordinære boliger til de mennesker når de får integrationsydelse det er en ydelse der

en reel bolig så kommunerne er tvunget til at finde på nødløsninger for at kunne finde

boliger til til de her mennesker hvordan styrker det integrationsindsatsen hvordan styrker det muligheden for at få de her mennesker ud på arbejdsmarkedet at de bliver så pressede økonomisk

kommer man ikke til at leve et fedt liv men meningen er jo netop

skal være på integrationsydelse og det giver jo alt andet lige nogle bedre muligheder for også at finde en anden bolig

tage nogle af de arbejdspladser som østeuropæerne i

at bestride et rengøringsjob også

sparsomt jeg vil garantere for at der findes rigtig mange fra der arbejder i den danske rengøringsbranche

i næsen

har fået tidligere det vil selvfølgelig altid udløse noget modvilje og jeg vil heller ikke underkende at der er folk der sidder i

kontanthjælpen bliver sænket i forhold til hvad den har været tidligere men jeg synes der er nødt til at være lidt mere proportion i debatten end der har været hidtil jeg synes det er meget voldsomt hvad

til at det her skulle være noget af det mest forfærdelige menneskefjendske fattigdomsskabende og så videre og så videre vi har ifølge de undersøgelser jeg har læst verdens højeste kontanthjælp den er betydelig højere end den er i eksempelvis sverige og andre lande hvor man ellers også synes at man har et ganske udmærket sikkerhedsnet en

syttentusinde og sekshundrede kroner udbetalt efter skat i samlede ydelser

hvad man har udbetalt oven i det får man så nogle rabatter på forskellige ting først og fremmest fripladser som er med til at gøre at

den økonomiske situation hænger sammen

fornuftigt niveau

være hverken højere eller lavere vi er godt tilfredse med det niveau

kontanthjælpen ligger på nu vi mener absolut godt at man kan klare sig for de beløb hvis man ikke kan

virkelig virkelig umenneskelige og

forholde sig til at det er verdens højeste kontanthjælp socialdemokratiet vil ikke forholde sig til beløbene de vil bare gerne lov

om at det er forfærdeligt men de vil ikke forholde sig til om man rent faktisk kan klare sig for de beløb

det synes jeg er en lidt

billig omgang jeg har svært ved at se hvordan man kan diskutere

kontanthjælpsloft uden også at forholde sig til størrelsen

er klart man vinder debatten hvis man alene får lov til at stå og sige at det er forkert man skærer ned i

der har mindst men når man kigger på de beløb som det faktisk handler om så synes jeg

folkeparti bestemt at vi kan være det her bekendt

for at finde ud af om de nu også er rigtigt placeret fordi som ministeren siger og det kan alle jo kun være enige

være en midlertidig ydelse men virkelighedens verden er at tusindvis af kontanthjælpsmodtagere har været på kontanthjælp i mange mange mange år så det er jo al ære værd at ministeren

dykket ned i satspuljen som jo sådan set er de fattiges egne penge om man så må sige det er dem der finansierer den

og dér har fundet nogle penge der på en eller anden måde skal fremme den sagsbehandling formålet er jo ædelt

klæder de pågældende partier at de lader de fattige selv finansiere det det må være rimeligt at alle skatteydere bidrager til det men det der sådan set er min pointe

at der er et stykke arbejde der burde have været gjort inden man vedtog den her lovgivning der ligger jo en erkendelse i det jeg kan nok ikke få ministeren herop på talerstolen og indrømme det men i og med at man prøver at skaffe nogle midler til at løse et problem som vi andre påpegede dengang loven blev behandlet så er det jo også en erkendelse af det ministeren bliver nok også nødt til at erkende at man

rydde op og vende bunken om man så må sige hvis ikke man også ændrer lovgivningen om førtidspension og forskellige andre lovgivninger som jo blokerer for at kontanthjælpsmodtagere som ikke kan arbejde

ikke kan få en større arbejdsevne på grund af sygdom handicap osv

kan blive placeret på nogle ydelser der er mere værdige økonomisk set så min pointe her er ministeren burde have indrømmet

og integrationsydelsen så må jeg sige om diskussionen ja det står jo meget klart jeg synes

vi som har stillet spørgsmål her har fået svar på det afgørende spørgsmål

hjælpe på integrationen hvordan skulle det dog hjælpe på disse menneskers mulighed for at få et job at man gør dem fattigere at man bringer mange af dem i en situation

forlade deres bolig eller bliver tvunget

den hvordan i himlens navn skulle det dog bringe dem nærmere arbejdsmarkedet og bringe dem nærmere en god

uanset hvor mange gange man gentager de beløb som kontanthjælpsmodtagere har og ikke har i forskellige familietyper så kan man jo ikke lave om på den virkelighed at der vil være mennesker der bliver tvunget ud af deres bolig som følge af den her lovgivning der vil være mennesker der bliver fattigere og så bør man jo kunne svare på det spørgsmål hvad skulle det dog hjælpe men det

det ikke og det viser jo sådan set bare

vi er enige om at kritisere den her lovgivning der er fire partier der klart har sagt at når vi får flertal efter næste valg så afskaffer vi den igen men vi kan ikke få det femte parti med det er dybt beklageligt og beskæmmende men vi må jo bare arbejde videre på det og med skal vi sige mange gode menneskers hjælp

så må jeg sige at vi har en anden opgave også

det er jo at tage fat ude i kommunerne med to formål det ene er at hjælpe de mennesker som kommer i klemme inden for de snævre rammer der ligger og det andet er at sætte det her spørgsmål på dagsordenen til det næste kommunevalg og udpege de politiske partier som har ansvaret for en voksende fattigdom og at mennesker bliver sat ud af deres bolig tak for

har været om sagen faktisk for relativt lang tid siden og det står jeg selvfølgelig ved derimod

hastværk der kommer til udtryk i beslutningsforslaget hvor der lægges op til at ændringer i regelsættet skal være gennemført inden årsskiftet vi står her i dag som følge af carlsbergfondets salg

har der ikke efterfølgende været eksempler på sådanne handler og hvis der har har

fald ikke været større omtale af dem der er således ikke noget der tyder på at vi står over for massive eller

voksende problemer som kræver

det synes jeg faktisk vi skal udnytte til at lave en gennemtænkt

afbalanceret løsning vi skal naturligvis først og fremmest se nærmere på de regler som handler om tilbudspligt ved overdragelse af aktier eller anparter i ejendomsselskaber og aktier eller anparter i holdingselskaber men der kan også være andre bestemmelser som kan trænge til et

for eksempel være god grund til at overveje om der i forbindelse med tilbudsprocessen kan ske en øget anvendelse af

ganske omfattende materiale som udlejeren som led i tilbudspligten skal fremsende til

jeg synes alt i alt at det taler for at et eventuelt lovforslag omfatter en modernisering af hele kapitlet om tilbudspligt således

bedre i loven og så tingene kommer til at passe sammen jeg mener dog at eventuelle lovændringer skal indeholdes i det udspil der er

én samlet lejelov som vi kommer til at drøfte her i folketinget dermed vil der være mulighed for at de foreslåede ændringer af loven samlet set kommer til at fremstå afbalanceret med hensyntagen til både udlejer

jeg også at det er vigtigt at holde sig for øje at det jo ikke i enhver sammenhæng er en fordel at få omdannet lejeboliger til andelsboliger jeg mener bestemt at vi alle har en interesse i at der også fremover findes billige private lejeboliger private lejeboliger spiller ofte en vigtig rolle i det samlede udbud for lejeboligerne kan nemlig både til

der jo ellers kan være forbundet med køb af ejer eller andelsboliger det er gavnligt for både job

ser man på de lejere som bor i boligerne på

nogen form for forandring for dem den enkelte lejer stilles således hverken bedre eller ringere fordi ejendommen skifter ejer på den baggrund

kan regeringen ikke stemme for beslutningsforslaget jeg vil dog gerne tilføje at jeg vil følge udviklingen på området det sagde jeg også på samrådet men i

kan vi jo hurtigt skride ind med nødvendige lovændringer men jeg må altså sige at jeg

anbefale at vi får det her gjort på den rigtige måde og

at vi i alle boligpolitiske beslutninger vi træffer har sigte på at skabe mere blandede byer og mere blandede kvarterer et vigtigt element i den vision er at vi har en andelsboligsektor som udgør et reelt alternativ til lejeboliger og ejerboliger

alternativ som er demokratisk styret og som økonomisk er lettere at komme til end ejerboligerne andelsboligerne var da anker jørgensens regering indførte tilbudspligten en boligform der gav mulighed for mange danskere især i byerne

også erkende at andelstanken har taget vand ind siden vk regeringen indførte retten til at låne i boligerne i to tusind og fem mange steder koster

næsten det samme som ejerlejligheder og vi har set eksempler på at man spekulerer i at oprette andelsforeninger når skibet tager vand ind

spørgsmålet hvordan man bedst gør det sødygtigt igen

for at vi kan fastholde den som et godt alternativ til ejerboligerne forslaget i dag fra enhedslisten og sf er derimod at bruge en spand

men det løser ikke det grundlæggende problem vi anerkender i

at vi skal sørge for at tilbudspligten bliver overholdt de eksempler der har været fremme i pressen er desværre tegn på at der findes huller i lovgivningen som vi skal have dækket ind men vi skal ikke lovgive imod det uden at vi kender forudsætningerne til bunds hvis alting går vel vil et beslutningsforslag som det her måske kunne træde i kraft i løbet af to tusind og sytten hvor vi alligevel skal forhandle en ny lejelov i en forhandling

forholdene i marken ikke mindst i forbindelse med tilbudspligten

oplyst grundlag end vi gør med dagens beslutningsforslag og det mener vi

imod forslaget fra enhedslisten og sf på trods af de gode hensigter og jeg skal overbringe en hilsen fra de radikale

det her tiltag som ordføreren nu betragter som værende at bruge en lille spand i en stor båd var altså noget som den tidligere boligordfører syntes at man skulle tage hånd om med det samme og ikke udsætte til om et år

allerede bedt sine embedsfolk om at kigge på de gældende regler om tilbudspligt således at vi kan få en samlet

altså én samlet lejelov i sommeren to tusind

men jeg kan så forstå på forslagsstillerne at de ønsker at de nye regler skal træde i kraft allerede her fra årsskiftet hvilket er en rimelig kort frist her er venstre dog på linje med ministeren eventuelle præciseringer eller ændringer i de gældende regler om tilbudspligten bør være en del af det samlede udspil til en samlet lejelov det gælder også tilbudspligten i den forbindelse vil venstre afvente ministeriets bud på hvor der kan være behov for præciseringer eller ændringer

forslaget jeg skal hilse fra de konservative og

bo i andelsbolig og der gælder det samme der er også nogle engangsomkostninger forbundet med ejerskifte i en andelsbolig og dem tager man med hvis man har lyst til at bo der i længere tid hvis man ikke har lyst til at bo der i længere tid

er det nok klogere at finde en lejebolig og det formål tjener lejeboligerne nemlig at

der ikke er så store engangsomkostninger forbundet med at flytte ind i en lejebolig så hvis man ikke har en viden om at man vil bo der i meget lang tid eller hvis man tværtimod forventer at man kun skal bo der i kort tid så er en lejebolig det bedste

for tilbudspligten sørger især i københavn for at den ene private udlejningsopgang efter den anden omdannes til

kundegrundlaget for andelsboligforeninger er større end kundegrundlaget for det andet men fordi der er en favorisering i lovgivningen af

en privat udlejer ønsker at sælge sin udlejningsejendom fordi vedkommende ikke ønsker at drive den mere eller måske ønsker at gå på pension så er det en pligt i lovgivningen

skal beboerne også have lov til at give og så skal

som en andelsboligforening det er tilbudspligten og det er den der sørger for at der bliver færre og færre

især i københavns indre by og at de stort set alle sammen er på vej til at blive omdannet til andelsboligforeninger hvis man laver prognosen

er der næsten ikke nogen tilbage det er på grund af tilbudspligten

dybvad sidder og ryster på hovedet dernede men det er jo en kendt sag at det er

at de skal tilbydes til samme pris til beboerne og at disse beboere så har en ret til at købe

flere af disse opgange blive solgt til andre udlejere og de ville således

og vi kan således ikke støtte op om

et beslutningsforslag som

så den uafvendelige vej er i retning af nul private udlejningsboliger i i den ældre bymidte i københavn

andelsboligforeninger omdanner sig selv til ejerboligforeninger sådan som vi synes de skal have mulighed for ja så sker der jo helt automatisk det at de går over i det skatteregime som gælder for ejerboliger det er ikke noget vi beslutter det er noget som ejerne selv

de udlejningsejendomme der handles der reelt bliver til andelsboliger så er det sikkert korrekt at der

at der bliver mange andelsboliger og så kan vi så se at der er nye kvarterer i københavn hvor der sådan set også bygges nyt og hvor der også kan være noget privat udlejning

udtrykt at det er positivt at man at man har udlejningsboliger

talt om den gamle bymidte i københavn hvor der efterhånden ikke er flere private udlejningsboliger

andelsboliger i forhold til at have blandede billige gode mangfoldige byer

en udfordring i i forhold til den måde som

i nogle ejendomme derfor synes jeg det kan være fornuftigt

lovændringer på baggrund af enkelte tilfælde så jeg synes

selv at enhedslistens ordfører har ret i

statistik i forhold til hvad las ordfører siger men det kan også være i forhold til andre af de udfordringer og bekymringer som enhedslistens ordfører har og måske skulle vi starte dér

kan alternativet desværre heller ikke støtte

vist sig og angiveligt uden at det har været hensigten

i forbindelse med salget af de syv hundrede lejemål på carlsberg at der klart er huller i den nuværende lovgivning

hurtigt eller så hurtigt som det overhovedet er muligt

en i øvrigt udmærket lov om tilbudspligt til gavn for lejerne som måtte komme i den situation en gang til derfor

sælger af andelsboliger som har valgt at sælge en opgang enkeltvis med

kravet om at der efterfølgende så skal laves en andelsboligforening

til nogle priser som er uhørt høje

er grund til at holde øje holde øje med andelsboligområdet og

halter lidt med at få opbakningen til en hurtig behandling

hvis lovens ånd ikke efterleves er der jo god grund til at få sat fokus på det og få lavet de opstramninger som som er nødvendige ministeren lægger op til at der

være andre dele af loven der angår tilbudspligten som

i beslutningsforslaget op til at ministeren

med en lovgivning som kan sikre at det her hul bliver lukket det forhindrer jo ikke ministeren i samtidig at

i modstrid med hinanden samlet set kan jeg godt se at andelsboligområdet trænger til en gennemgang der er nogle meget forskellige

er nogle andelsboligforeninger der har problemer med nogle gamle indekslån som de

de ligesom hænger fast i nogle meget høje udgifter

sine dyre indekslån jeg tror også at der er en gruppe andelsboliger som er kommet i økonomisk uføre grund af dårlig rådgivning og deslige der kunne det

være en god løsning at man fik

en almennyttig boligorganisation det kunne måske være

også nogle andelsboligforeninger der har været ude i noget smuds

selv har været skyld i at de er kommet i økonomisk uføre dem synes jeg ikke man skal hjælpe

der ligger andelsboliger langt ude på landet hvor

en virkelighed der er langt væk fra københavn men den findes altså og det er også noget vi måske kunne afhjælpe ved at

på forslagsstillernes vegne sige tak for debatten jeg synes det er rart at

indimellem også har boligdebatter her i folketinget og

synes jeg er noget som som ikke er så synligt

i de perioder hvor man faktisk har haft en boligminister som havde boligområdet som som sit hovedområde så jeg ser frem til